mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser kim christiansen med flere beslutningsforslag nummer

hundrede og seks og tredive liselott blixt med flere beslutningsforslag nummer

og otte og tredive line barfod med flere forespørgsel

ellen trane nørby henrik sass larsen pia kjærsgaard villy søvndal carina christensen margrethe vestager johanne schmidt nielsen anders samuelsen per ørum jørgensen juliane henningsen lars emil johansen høgni hoydal edmund joensen pia christmas møller

vedtagelse og der kan stemmes

afstemningen slutter

for betænkningen af socialministeren som vedtaget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

afstemningen slutter

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

hverken for eller imod ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet og

af transportministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning

en tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det er ikke tilfældet

bare til orientering der er altså en mulighed for i god ro og orden at forlægge aktiviteten til et lokale udenfor

og dermed også samtalen til et lokale udenfor folketingssalen

bliver regeringen pålagt at indføre nogle klare krav til længere dyretransporter via samlestalde og desuden at

underkaste fem og tyve procent af de transporter en kontrol af om dyrene har tilstrækkeligt med plads og vand

henviser i bemærkningerne til at den almindelige dyrlægekontrol på samlesteder alene fokuserer på dyrenes sundhedstilstand og transportegnethed hvorfor der er risiko for at reglerne om læssetæthed adgang til vand og kravet om logbøger bliver

henviser også til at politiets kontroller viser at der sker overtrædelser af transportreglerne for eksempel i form af

anført i bemærkningerne til beslutningsforslaget at de gerne vil have følgende krav til længere svinetransporter via

pålæsningskontrol ved at embedslægen skal kontrollere transportegnethed belægning dækshøjde strøelse ventilation vand adskillelse af svin i forskellige størrelser og håndtering af svinene særskilt håndtering og transport af søer og orner i enkeltdyrsbokse strøelse til smågrise under ti

transport i stabile grupper permanent adgang til halm og vand på samlestederne samt fire uanmeldte tilsyn af samlestedets drift jeg er naturligvis helt enig med

forslagsstillerne i at der skal

for at dyrene har gode forhold under transport og for at de gældende regler som vi har

overholdt sådan må det være transportsituationen er jo uvant for dyrene og udgør ofte i sig selv en dyrevelfærdsmæssig ulempe derfor er det afgørende at dyr bliver transporteret under ordnede forhold

at der er tilstrækkelig plads til dyrene og at dyrenes behov for vand foder og hvile bliver tilgodeset i forbindelse med transporten

blandt andet med henblik på at forbedre velfærden for dyr under transport indgik regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre i august to tusind og otte et fire årig

en række initiativer til forbedring af dyrevelfærden under transport det drejede sig om en forbedret kontrol med dyretransporter et kvalitetsløft af samlestedkontrollen et skærpet tilsyn af afgangssøer for skuldersår etablering af en webportal for booking af kontrol af samlesteder og en styrket vejkontrol det er regeringens opfattelse at resultaterne af gennemførelsen af veterinærforliget bør afventes inden vi iværksætter nye tiltag

som beslutningsforslaget indeholder for så vidt angår den del af beslutningsforslaget der vedrører klare

reglerne om transport af dyr jo primært findes i rådsforordningen

den gælder umiddelbart i alle eu medlemslande og den giver medlemslandene mulighed for at indføre skærpede regler for

bestemmelsessteder uden for danmark

nationale skærpede regler lange svinetransporter via samlesteder falder typisk i den sidstnævnte kategori og det vil således ikke være muligt at fastsætte skærpede nationale regler for de transporter i det omfang forholdet er reguleret i transportforordningen forordningen indeholder imidlertid allerede i vidt omfang regler der imødekommer de ønsker om krav til længere svinetransporter via samlestalde som fremsættes i bemærkningerne til beslutningsforslaget transportforordningen indeholder således krav om at kønsmodne handyr og hundyr skal holdes adskilt under håndtering og transport at smågrise under ti

skal forsynes med passende strøelse eller tilsvarende materiale og at såkaldte lange transporter på mere end otte timer af smågrise under ti

kun må finde sted når smågrisene bliver ledsaget af deres mor transportforordningen indeholder også krav om at dyrene under transport med passende mellemrum skal tilbydes vand foder og hvile i overensstemmelse med deres art og alder og at der hvis en pålæsning eller aflæsning varer over fire timer

det er den vi også kalder samlingsstedsbekendtgørelsen finder endvidere anvendelse når dyr bliver transporteret via samlesteder beliggende i danmark bekendtgørelsen indeholder indretningsmæssige krav til samlestederne og krav om håndtering og vanding og fodring af dyrene samlestedsbekendtgørelsen indeholder ligeledes allerede en række bestemmelser som i vidt omfang imødekommer ønsker der fremsættes i bemærkningerne til beslutningsforslaget det fremgår således af bekendtgørelsen at alle dyr der opstaldes skal have permanent adgang til frisk vand at dyr ved ophold over otte timer skal have adgang til foder at dyr som fra naturens hånd er fjendtligt indstillet over for hinanden på grund af art køn alder eller oprindelse skal være adskilt og at

ikkekastrerede handyr altid skal opstaldes enkeltvis så overvejer justitsministeriet og fødevarestyrelsen for tiden som et led i gennemførelsen af veterinærforliget som jeg omtalte før om det er muligt at forbedre forholdene på samlesteder og forbedre kvaliteten af kontrollen herunder synet af udsættersøer for skuldersår

arbejdes også på en skærpet kontrol af søer med skuldersår ved ankomsten til slagterierne fødevarestyrelsen forventer at de tiltag vil kunne være gennemført i begyndelsen af to tusind og

og om indretning af samlesteder hører jo under justitsministeriet mens kontrollen med reglernes overholdelse hører under fødevareministeriet der derudover har hovedansvaret for at gennemføre veterinærforliget fødevareministeriet har oplyst at fødevarestyrelsens embedsdyrlæger kontrollerer transportegnetheden af samtlige dyr der ankommer til samlesteder herudover

velfærd på samlestedet herunder af de indretnings og opstaldningsmæssige forhold håndtering og

og griber ind over for forhold der ikke er i overensstemmelse med de gældende regler fødevaremyndighederne foretager derudover en stikprøvebaseret kontrol af de transportmidler der forlader samlestederne og de transportmidler der ankommer til samlestederne kan også udvælges til stikprøvekontrol af

udvælgelsen vægt på risikoparametre som

hvor navnlig slagtedyr udtages til kontrol og der lægges også vægt på om transportvirksomheden eller eksportøren tidligere har været involveret i sager om overtrædelse af reglerne om transport af dyr

håndtering af dyrene transportmidlets indretning strøelse pladskrav og de ledsagende dokumenter eller mod forhold som ofte giver anledning til problemer som et led i gennemførelsen af veterinærforliget er veterinærrejseholdets bistand til politiets vejkontroller blevet styrket og målrettet og der foretages nu specifikke målrettede kontroller mod særlige problemstillinger eller transporttyper der forventes at være dyrevelfærdsmæssigt problematiske vejkontroller vil i øvrigt fremover i et vist omfang blive udført på tidspunkter hvor der hidtil kun sjældent har været gennemført vejkontroller for eksempel om natten i weekenden eller på

også regeringen at kontrollere fem og tyve procent af de længere dyretransporter via

om dyrene har tilstrækkeligt med plads strøelse ventilation og vand samt om der er en forhåndsgodkendt logbog

påkrævet det bør endvidere ifølge forslaget kontrolleres at svin af forskellig størrelse holdes adskilt og at svinene håndteres korrekt i forbindelse med pålæsningen derudover er der forslag om fire årlige uanmeldte tilsyn af samlestedets drift fødevareministeriet har til brug for behandlingen af dette beslutningsforslag vurderet de økonomiske konsekvenser ved en fem og tyve procents kontrol af længere dyretransporter via samlestalde

fremsættelse til førstebehandlingen som vi har i dag været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge af kravet om fire årlige uanmeldte tilsyn af samlestederne det er fødevareministeriets skøn uden altså at

for at lave en grundig undersøgelse at fødevareregionerne årligt til gennemførelse af den foreslåede fem og tyve procents kontrol

til syv million kroner til direkte kontrolaktivitet på samlestederne

til en million kroner til koordinering

den udgift skal ifølge beslutningsforslaget pålægges erhvervet via gebyrer og regeringen har altså ikke til hensigt på nuværende tidspunkt at påføre erhvervet yderligere udgifter

samlestedsbekendtgørelsen der allerede indeholder regler der i vidt omfang imødekommer de ønsker til krav der fremsættes i bemærkningerne til beslutningsforslaget i øvrigt finder regeringen at en beslutning om eventuelle yderligere tiltag om dyretransporter og samlesteder bør afvente resultaterne af gennemførelsen af veterinærforliget for to tusind og otte til tolv og på den baggrund kan regeringen ikke støtte

lange rejse

ministeren om min oplevelse af det er at det er under en procent af de her transporter

udtjente produktionsdyr for eksempel vores søer

eller bliver aflivet i staldene

i forhold til habilitetsproblemer det er sådan forstår jeg at regeringen

omfattes af kontrollen har jeg ikke noget præcist tal det kan vi jo få

men jeg synes jo det er værd at være opmærksom på at vi også har et risikobaseret tilsyn

at man er opmærksom på at foretage tilsyn som er baseret på

det er jo væsentligt for at foretage en samlet vurdering af effekten og validiteten af det tilsyn der forekommer

være bekymret i den anledning jeg er sikker på at dyrlægerne under alle omstændigheder foretager et

mener ikke der er nogen grund til

være bekymret i den anledning

sig som en embedsdyrlæge det er jo nogle

til slagterier i tyskland

er det en transportforordning fra eu der er gældende der har vi ikke mulighed for at lave nationale regler men jeg vil da ikke udelukke at vi

laustsen taler om ussel mammon og han også også taler om

det er endnu et eksempel på socialdemokratiets mangel på overhovedet at tage økonomiske hensyn på nogen som helst områder socialdemokratiet har tilsyneladende uendelige ressourcer i statskassen som de kan tage af det nytter ikke noget at socialdemokratiet hver eneste gang der er en udfordring

bruge flere penge nu vil herre bjarne laustsen også bruge flere penge

hver eneste gang socialdemokratiet skal komme med løsninger til de udfordringer vi har i det her samfund

brug flere penge hvor kommer alle de penge fra når

hånligt at tale om ussel mammon vi taler om et erhverv der tjener milliarder af kroner hjem til danmark

bjarne laustsen også tillade at de erhverv får lov til at tjene nogle penge

dem vi lever af og det er de penge erhvervene tjener

kan forstå at det ligger ministeren meget på sinde

på erhvervet i forbindelse med de her mange millioner svin der kommer ud på den lange rejse langt sydpå har ministeren slet ingen

veterinærforlig hvor vi skærper tilsynet vi har dyrevelfærdsmæssige regler i

vores lovgivning på alle mulige områder så lad dog være med at stå her og sige at vi ikke tager dyrevelfærdsmæssige hensyn selvfølgelig gør regeringen det og selvfølgelig gør det flertal der har lavet det forlig det men det betyder jo ikke at man overhovedet ikke skal tage hensyn til økonomien det betyder jo ikke at der er uanede ressourcer i statskassen det betyder jo ikke at vi ikke overhovedet skal tage hensyn til at landmænd også skal kunne leve af deres forretning den balance skal altså være der

filosofi om at der bare skal bruges flere penge

overhovedet ikke mener at vi skal tage hensyn til økonomi hverken virksomhedens økonomi

når ministeren siger at ud over at man har nogle velfærdskontroller på samlestederne

hvordan man laver en risikovurdering i

hvordan laver man en risikovurdering

med hensyn til implementering af de mange elementer der er i veterinærforliget så må jeg henvise det

skriftligt spørgsmål under udvalgsbehandlingen det tror

der er plads til her og det er jeg heller ikke i stand til

bedre end vi politikere er

at de elementer der er i beslutningsforslaget og dets bemærkninger i høj grad er afspejlet

man kan altid vælge om man skal gå endnu videre

men der er jo nogle grænser et eller andet sted for hvad vi vi formår at gøre men jeg udelukker jo ikke at vi med tiden

laver flere kontroller stiller større krav til de nationale transporter og bliver enige med de andre lande i eu om at stille yderligere krav i transportforordningen

men nu har vi altså et veterinærforlig der rækker frem til

på det grundlag nøgternt vurdere om der er behov for at gøre mere

på det her felt hvor vi udbygger kontrol

og det radikale venstre indgået i to tusind og otte jeg tror

christian h hansen selv var med til at støtte det pågældende forlig

vi foreløbig holder os til og så må vi som sagt gøre status når den forligsperiode udløber altså når implementeringsperioden udløber

bliver herre erling bonnesen som ordfører for venstre

under transport det er også derfor der allerede er fastlagt regler på området beslutningsforslaget her

og tyve procent af alle dyretransporter skal underkastes kontrol fødevarestyrelsen har gennem flere år gennemført stikprøvekontroller når dyr der skal transporteres bliver læsset på lastbiler men ingen overtræder reglerne mens man står og ser på dem derfor kan en del af kræfterne bruges langt bedre på at styrke kontrollen ude på landevejene netop af den grund har vi fokuseret

i stedet at hjælpe politiet med

det får de i øvrigt også bistand til fra det veterinære rejsehold for at sikre at det er de rigtige dyretransporter der kontrolleres og fokuseres på med reglerne

og i øvrigt den skærpelse af dyretransportegnethedsvurderingen som blev gennemført i to tusind og fem imødekommer vi allerede en lang række af de krav som beslutningsforslagsstillerne

har vi jo med veterinærforliget igangsat og til dels gennemført en lang række forbedringer af dyrevelfærden i forbindelse med dyretransporter

etableret en webportal for booking af kontrol på samlesteder

styrket vejkontrollen en del af det er allerede sat i gang og en del er stadig under udarbejdelse så vi har stadig til gode at se den fulde effekt af

tiltro til og ser frem til landbruget har desuden sammen med eksportørerne udarbejdet et branchekodeks for transport af svin og kvæg som blandt andet indeholder krav om strøelse vand og foder på hvilestederne både inden for og uden for eu og jeg synes at

branchen udviser vilje til sammen at hæve standarden så vi sikrer os at dyretransporter sker på forsvarlig vis vi mener derfor ikke at

og venstre afviser forslaget så skulle jeg hilse fra liberal alliance og sige

gennemført af alle de gode ting

ministeren også henviste til ministeren

i stand til at sige hvor meget

man laver sådan en risikovurdering af dyr

til det det jeg forholder mig til er de rammer vi har sat for det i veterinærforliget og der kan

der også er atten konkrete punkter min svartid tillader

lige nå at få nævnt punkt otte

af dyretransporter og punkt ni som kvalitetsløft af samlestedskontrol i forbindelse med dyretransport og en række andre ting

synes at det er en meget fornuftig prioritering at man nu får lagt op til at sige at i stedet for at man kun står lige på samlestederne og ser ser på det

lige præcis får fokuseret der hvor man jo kan få øje på

måske det rigtige sted at sætte ind det kan næsten ikke

sige at man vil henholde sig til rammerne

nu at sfs ordfører sådan gerne ønsker sig en aktuel status på tingene og det er jo helt

jo så mulighed for at få under sagsbehandlingen og udvalgsbehandlingen det er jo lige præcis det vi har sådan en procedure til så det synes jeg

udmærket det jeg forholder mig til er om man på betryggende vis får sat nogle rammer her fra folketingets

transporterne foregår på ordentlig vis og

tillid til de aftaler og forlig som vi har indgået her og så ser jeg også frem til udvalgsbehandlingen så har jeg i øvrigt remset nogle af de her atten initiativer som der lægges

synes at det udvikler sig fint

siden sidste valg der bliver så ikke noget svar

men jeg vil gerne spørge herre erling bonnesen hvor han synes

mig bekendt er det sådan at vi er i stand til at håndtere

køre dem ud af landet så jeg vil gerne høre om venstre

skal transporten foregå på betryggende vis og det er lige præcis også derfor der er

lider overlast

det må handle om når vi taler om dyretransport må være at uanset afstanden skal det foregå på betryggende vis det er derfor vi har

når vi ved at søer

mange dør

at udtjente produktionsdyr i

slagsmålene

det er lige præcis derfor at vi også tager hånd om det i de forlig som vi har indgået i de aftaler som vi har indgået så dyrevelfærden skal være

foregår på betryggende vis naturligvis kan der altid findes enkelteksempler på dårlige tilfælde

så dem der skal sættes ind over for

nogle ordentlige regelsæt og nogle ordentlige rammer at forholde sig til for de mennesker og systemer der

der også lagt op til som opfølgning på det her forlig der nu er iværksat og under udmøntning

har redegjort for der får man så lige præcis chancen og muligheden for at vurdere

det konservative folkeparti men det er da lige før

som justitsminister havde fru lene espersen jo meget meget klare synspunkter i hvert fald når hun var hjemme i nordjylland

kunne man jo godt ønske sig at den nuværende justitsminister

senere om den nye konservative ordfører

på området synes at det også er værd at have nogle holdninger omkring

jeg lægger meget vægt på dyrevelfærden og især

til transportegnethed jeg ser ingen grund til at søer der har haft et hårdt produktionsliv i danmark

skal ud på en lang rejse for at blive slagtet i udlandet når vi nu har muligheden for selv at

det er et af de steder hvor jeg er helt

det er fint at køre rundt med kød men så skal det være på dåse eller

belastning og alt muligt andet så derfor har vi klare holdninger til det men men uanset den der diskussion omkring økonomi

lægger vi meget meget mere vægt på dyrevelfærden og at de ting skal være i orden

kigger vi på om vi kan forbedre forholdene

det her handler om så plejer vi også være enige om at når vi har

om det rent faktisk foregår

de nu skulle sælges som torvegrise eller

ikke er ventilation hvor der ikke er vand

man synes at de skal køres så langt som muligt

uanset om den er risikobaseret eller ej og hvor mange

så er der helt givet basis for at kigge det lidt nærmere efter i sømmene en anden del er i forhold til de der habilitetsproblemer der kan være i den

jeg er ikke sikker på at justitsministeren helt er opdateret på hvad de rent faktisk er

må vi jo stille spørgsmålet under udvalgsarbejdet er der habilitetsproblemer i at der står at et certifikat

man har valgt at udlicitere opgaven til privatpraktiserende dyrlæger hvor vi kan risikere at komme til at stå i den situation at det er den samme dyrlæge der har været

kigger på det når dyrene skal af sted fra samlestaldene for mig er der klart habilitetsproblemer i den sag så jeg vil blive meget meget

der er nogle borgerlige ordførere der har været med til at lave det her

at der står at det er en embedsdyrlæge skrive under og det så er en privatpraktiserende dyrlæge der gør

at regeringen skynder sig enormt langsomt med de her ting

det er ret begrænset hvad der er gennemført der er noget med gult kort ordning men så vidt jeg kender til det

være rent retorisk at man har været ude at

meget på sinde med dyrevelfærd osv

engang de forbedringer som man har sagt man vil lave og som ordføreren ikke engang kender til er blevet gennemført

have røde ører over det det har vi set også i

der mangler også rigtig rigtig meget

ikke hvad årsagen er ud over at man kan tjene lidt på det jeg vil også gerne sige her at jeg er lodret modstander af det der foregår i tyskland hvor

bruger kolonnearbejdskraft til

halvtreds kroner i timen og at det

system man er med til at fodre

sørge for at man sender så mange

jeg synes bare at venstres politik på det her område

kan man udmærket skrive en regning ud til skatteborgerne på syv otte million

her siger vi

hvis man kan tjene nogle penge på at køre dyrene ud

også er en ordentlig og rimelig og effektiv kontrol vi synes at en kontrol der ligger under en

derfor er det rimeligt ligesom vi er blevet enige om på fødevareområdet at det er

skal betale sådan må det også være her

ikke noget odiøst i eller noget problem i så jeg synes bare at venstre

at vi hverken kan eller vil forbyde transport af levende dyr men derfor kan vi jo godt have nogle holdninger til

når hun var hjemme i det nordjyske

da godt være at den konservative dyrevelfærdsordfører har overhørt det

man kan bare google det så får man at vide at den tidligere justitsminister på området sagde jamen de skal selvfølgelig

spørgsmål til herre bjarne laustsen

vi vil produktionsdyrene det godt ingen tvivl om det

hvordan kan vi have et landbrug og have produktionsdyr indhusning miljøregler og alle mulige andre ting

er det konservative folkeparti jo helt i front de startede jo med rævene og andre dyrearter som ikke måtte være her mere

der er blevet diskuteret meget og jeg synes også vi kommer bredt omkring måske

omhandler jeg vil starte med at sige at vi

så korte transporttider som overhovedet muligt og hvor det er muligt ønsker vi selvfølgelig også at dyrene bliver slagtet så tæt

til dyrevelfærden men selvfølgelig også i forhold til de arbejdspladser som der er

to ting der hænger sammen

et forslag som selvfølgelig også bærer præg af hvem der er med i veterinærforliget

synes det er en rigtig god aftale vi fik lavet der blev spurgt om hvornår det er færdigimplementeret og jeg

aftale når man har implementeret den så skal vi også kigge på den og se hvad aftalen er

om det var en fantastisk god aftale eller

så vi også kommer de brodne kar til livs dem som ikke lever

har vi jo også i forbindelse med veterinærforliget altså noget tidligere haft de samme tanker og

har taget nogle initiativer det jeg mener man skal gøre her

der nogle gange sker sådan rent lavpraktisk i politik

man ved om de initiativer man har taget er blevet funktionsdygtige altså om de har givet det udkomme

lange transporttid aldrig et gode for det enkelte produktionsdyr når det skal til slagtning derfor må vi jo

er ting der skal rettes til og det bliver jo så folketinget igen der skal tage den diskussion om hvad det

man vil pålægge erhvervet hvilken størrelsesorden

kan vælte hele læsset men vi mener ikke at det på nuværende tidspunkt med med de andre debatter vi har haft omkring dansk landbrug er lige nu vi skal lægge flere udgifter ud på dansk landbrug vi ser frem til at veterinærforliget

får lov til at virke vi ser også meget frem til at vi får

for at kigge på hvordan det har virket

at folketinget kan diskutere

er for nogle små rettelser der skal til for at erhvervet kan fungere

at vi har en god dyrevelfærd også i forhold til vores produktionsdyr

det er

jeg ved alt om

man fokuserer meget på i beslutningsforslaget

sige kontrolfrekvensen altså udgangspunktet er at man ikke følger den lovgivning der

udgangspunkt at landmænd dyrlæger og dem som står for samlestaldene ikke følger lovgivningen det ikke vores udgangspunkt vores udgangspunkt er selvfølgelig at man følger den lovgivning der er til stede på området

vil sige at nu går vi ind og så kigger vi på det her forlig nej der siger vi at vi vi er ved at være tæt på målet og der må vi så

meget åbne over for at diskutere det her med alle partier også med dem som ikke er en del af veterinærforliget

er ting som man bør kigge på en af de parametre kunne jo godt være at man siger at reglerne er gode nok men der er nogle der ikke overholder dem og derfor kunne det godt være at kontrollen skulle være

i den proces hvor man er i gang med at implementere de her ting mener vi er

forligspartierne har besluttet

altså for de lidt mere bløde værdier

at transportere søer langt ned i tyskland for at blive slagtet kunne det ikke være noget at

lide fordi man har en aftale

hver eneste dag

rigtig god dyrevelfærd dansk folkeparti har været med til flere gange at kigge på hvordan vi kan forbedre de her transporter når de nu finder sted hvad er det dyrene skal have adgang til hvordan skal ventilationen være der er masser af regler på området i

til hvordan man transporterer de her dyr

er det dansk folkepartis holdning og det tror jeg egentlig er bredt funderet i folketinget at

jo helst alle sammen så at de her dyr ikke kom ud på de her lange transporter det er nogle andre parametre jeg tror

ja men det her er jo en forretning og det er derfor at landmændene

kigge på hvordan man nu kunne løse det her

brandbeskatte alle erhverv skal der flere miljøafgifter på alt hvad erhvervet skal gøre skal vi gøre det endnu sværere at drive slagteri i danmark så man skal ud at køre så langt med de her dyr det kunne også være at man skulle kigge på noget andet politik

lange rejse for at blive slagtet hvor det er mest rentabelt for den enkelte

vi er fuldstændig enige med ordføreren i

er derfor vi hver eneste dag arbejder fremadrettet

det er jo det der er forskellen altså man kan gå ind og arbejde for det eller man kan stå ude på sidelinjen og råbe rigtig højt om hvad det er man gerne vil men det giver ikke nogen resultater og det hjælper ikke på dyrevelfærd sådan

der er om de ting og tage det ansvar der så også følger med vi har lavet et godt veterinærforlig

implementeret i to tusind og tolv vi venter på at vi får set på om de beslutninger vi traf

giver det afkast som de gerne skulle gøre også i forhold til dyrevelfærden og det forventer vi selvfølgelig de gør hvis det viser sig de ikke giver

for hjemmerøverier og andet og det kan give lige konkurrence at man stopper al den her indsmugling det

christian h hansen jo også udmærket godt efter sine mange år i folketinget at når man har truffet en beslutning når man har lavet et forlig skal tingene implementeres så skal de ud at arbejde og så er man nødt til at se på om de beslutninger man har truffet

vi overbeviste om at veterinærforliget gør både til gavn for dyrene

og det ved herre christian h hansen jo også udmærket godt da han tidligere har været en af de nøglepersoner i dansk folkeparti som netop har stået for linje

at hvis man giver landbruget skattelettelser holder de op med at køre dyrene til udlandet

herre rené christensen var også inde på at det jo ikke er en bondegård

skal transporteres derfor sagde jeg jo også at det er mest hensigtsmæssigt at de her søer ikke kommer på de lange

enkelte landmand der skulle have skattelettelser jeg var da glad for

tak for det så vil jeg sige

jo er de andre ting der sker på slagterierne

hele tiden kommer med nu skal erhvervslivet betale nu skal erhvervslivet

det giver ulige konkurrence for producenterne nu har det her

mulige andre job der forsvinder ud af danmark fordi man gang på gang vil brandskatte dansk erhvervsliv

den uheldige konsekvens at der er nogle landmænd der vælger at sætte deres dyr på lastbiler og kørte dem mange hundrede kilometer væk

til landbruget ufinansierede

man har sagt at der kommer en pesticidafgift efterfølgende man har et helt stalinorgel

ikke har indført over for landbruget af hensyn til valget

men jeg synes bare vi mangler at få at vide om det er af hensyn til slagteriarbejderne om det er af hensyn til landbrugserhvervet

skal være når man transporterer dyr over lange afstande

ligger inden for få timers afstand hvorfor er det så lige det

problemer der er på samlestederne

kommer ud på en meget kort transporttur og

at sende de her dyr ud på de lange ture

fordi slagterierne i danmark er dyrere end slagterierne er i tyskland derfor vælger man at køre langt med de her dyr så kan vi altså godt tænke lidt ud af boksen og sige jamen vi vil gerne have at de her dyr bliver i danmark på grund af dyrevelfærden men vi vil også gerne have at de her dyr bliver i danmark og bliver slagtet i danmark

vi i dansk folkeparti vi kan godt nogle gange kæde politikken lidt sammen

det giver et billede af at det er godt for dyrevelfærden

godt for beskæftigelsen og det er rigtig godt for det område hvor det pågældende slagteri kommer til

så vi kan nogle gange godt kæde tingene sammen og se det som en helhed til glæde

kontrol med transport af levende dyr

det er altid positivt med bevågenhed

behandlingen af såvel hobbydyr som produktionsdyr

være nogen tvivl om at vi i det konservative folkeparti vægter dyrevelfærd meget højt

imidlertid er der allerede ved indgåelsen af veterinærforliget igangsat en række initiativer

tilsyn med dyrenes aktuelle sundhedstilstand endvidere vil antallet af vejkontroller blive hævet og er

er der lavet en webportal så man kan booke kontrol

disse tiltag har været med til at give mig den opfattelse at

og jeg

kan aktiveres med øgede omkostninger til følge øgede omkostninger kan medføre tab af arbejdspladser i en

forvejen trængt branche flere tiltag øger risikoen for at produktionen søger ud af danmark

muligt at stille krav til samlestalde i udlandet der er taget højde for dyrevelfærd i de bestemmelser der gælder for danske samlestalde hvad angår problemer med skuldersår

arbejdes der også intenst på at løse det problem

er vi af den opfattelse at vi er dækket godt ind

nuværende veterinærforlig så vi kan ikke

og leder

hjemme i nordjylland at søerne

simpelt hen er at vi har en dårlig produktionsøkonomi på de danske slagterier

med til at løse så produktionen af dyr kan blive i danmark så forarbejdningen af dyr kan blive i danmark så arbejdspladser kan blive i danmark

det giver god mening og det støtter jeg da fuldstændig op om men jeg støtter altså også

bevarer produktionen og at vi bevarer arbejdspladser i danmark

mod danske slagterier

mig bekendt

nogle af de mest effektive i verden vi har en unfair konkurrence med tyskland fordi de bruger uorganiseret arbejdskraft bruger kolonnearbejdskraft underbetaler dem i henhold til ilo løn

som herre bjarne laustsen er optaget af jeg har snakket om produktionsøkonomi på de danske slagterier

har det noget med økonomien at gøre og ikke noget som helst med effektiviteten at gøre jeg er slet ikke i tvivl om at den danske slagteriarbejder knokler og er effektiv og rigtig dygtig

på de danske slagterier fakta er bare at det indimellem

er sådan at man tjener mere ved at få dem slagtet i udlandet og det må altså have noget med produktionsøkonomi at gøre ellers forstår jeg ikke hvad der er økonomi

dyrevelfærd og selvfølgelig skal dyr slagtes

er det kun dyr fra nordjylland som ikke bliver slagtet i tyskland

eller er det et generelt forbud som socialdemokraterne

ordføreren kan fortælle hvad der så mangler

en god idé at kigge lidt på et af de forhold der er i veterinærforliget

skal kontrolleres mindre end en ud af hver

for de velfærdsmæssige

helt i mål endnu så er der

meget optaget af at veterinærforliget omhandler

omhandler også vilkår for dyr i staldene skuldersår opstår

i staldene og der er vi i fuld gang med at forbedre vilkårene for for danske produktionsdyr

blevet lavet mod mod sodødelighed og smågrisedødelighed vi er i fuld gang med at øge velfærden i de danske stalde

samarbejde med dansk

at man ikke er helt i mål så det er da

tolv hvis ikke man er i mål med alting i to

yderligere på det her men som jeg også

allerhelst at vi får forbedret produktionsøkonomien på

så dyrene bliver slagtet i danmark i stedet for at de skal på den her lange tur det er jeg altså også optaget af så der er mange facetter i det her

skal vi skal vi så også have den forbedret

kan vi da ikke gøre noget for at sikre at de bliver slagtet i danmark i stedet for

at vi er meget optaget af dyrevelfærd men vi er altså også optaget af økonomi i det konservative folkeparti vi er også optaget af produktionsøkonomi og vi vil gerne kæde tingene sammen og ikke bare se på én ting vi er optaget af veterinærforliget vi er optaget af at forbedre sundhedstilstanden i danske stalde vi er optaget af at forbedre velfærden i danske sostalde

har set problemerne med høj dødelighed vi er optaget af at se på dyretransporter vi gør noget ved sagen

står ikke bare og snakker men vi vil også gerne have økonomien

jeg har så fået oplyst at man ikke er i mål med samlestaldene

og det er jeg tryg ved at det bliver

vil gerne påpege en gang mere at vi er optaget af dyrevelfærd vi er optaget af bedre produktionsforhold og vi gør noget ved det vi har lavet veterinærforliget

sohold jeg synes bestemt ikke at vi nøjes med at tale om tingene

samtidig tillader vi os at forbedre produktionsøkonomien

vi vil altså gerne have at der er noget at leve af vi vil gerne have at

der dukker desværre af og til sager op som gør at det er godt

at dyr skal behandles ordentligt hele tiden også under transporter radikale venstre er enige i at der er plads til forbedringer når vi ser de der ubehagelige sager der dukker op i fjernsynet af og til jeg skal undlade at beskrive det i billeder jeg tror vi alle har set dem b en hundrede og tre og tredive går

positivt ment og sympatiske spørgsmålet er om det er lige nu vi skal ind at ændre på bestemmelserne på dette område vi indgik i

første juli to tusind og ti og alle elementer er endnu ikke implementeret

og jeg mener derfor at vi har taget problematikken alvorligt

formålet med veterinærforliget var blandt andet at øge velfærden for dyr både i besætninger og ved transporter det blev besluttet at

kontrolindsatsen på vejområdet

et samarbejde mellem politiet og rejseholdet

foretaget indsatser på området

vi evaluerer det i to tusind og tolv altså om et år til den tid vil det måske være på sin plads at foretage ændringer det må vi finde ud af i forbindelse med evalueringen radikale venstre synes

jeg vil ikke afvise at vi kan støtte noget der ligner dagens forslag

altså er dele af veterinærforliget mod intentionen ikke lever op til forligsparternes forventninger så vi kan ikke støtte

jeg hæfter mig specielt ved at ordføreren er helt opmærksom på

er det tilfredsstillende at man så stort set ikke har fået gjort noget hvad angår samlestaldene det er

en del af forliget er at forligsparterne skal mødes hvert halve år for at gøre status over situationen som den nu er vi havde et møde i januar februar som jeg husker det og det vil så

et halvt års tid efter det vil sige juli august så der forventer jeg

hvordan tingene forholder sig for jeg anerkender jo at det i den her debat ser

samlestaldene er et

tingene ikke rigtig sker i den rækkefølge som man har aftalt

som indebærer at der er risiko for en

det er den samme person

er landmændenes egen praktiserende dyrlæge som så også skal lave kontrol med de dyr der skal ud af landet

i det her tilfælde for jeg mener at dyrlæger har faglighed og derfor har vi tillid til at dyrlægens faglighed er det der er bestemmende for hvordan

at få en status på forligets implementering

en status på på de elementer som vi også diskuterer i dag det er klart det er ikke en decideret evaluering vi tager det er en statusrapport også med henblik på

at sætte en dagsorden på bestemte temaer et af temaerne

vil være samlestaldene et andet tema vil være nogle af de ting vi diskuterer i dag og hvad der også måtte komme frem i øvrigt i løbet af det halve år det er jo ikke kun diskussionen i dag

for diskussionen i august eller hvornår vi nu har det halvårsmøde vi har så naturligvis

diskuteret og også ændret

undervejs det er det der ligger i forliget og det vil

så er den meget omfattende transport af

et eksempel på et område hvor der er rigtig rigtig store problemer

når vi snakker om spørgsmål om eksport af udsættersøer

i flere omgange har fået gennemført nogle forbedringer hvad vi selvfølgelig er glade for

det handler jo også om øget transport af smågrise og det handler om øget transport af slagtesvin på alle de områder ser man

det sker på trods af at der i dette folketing ved højtidelige lejligheder er enighed om

reduceret transporten vi har haft skiftende justitsministre som næsten med tårer i øjnene har forsøgt at overbevise os om at de virkelig virkelig arbejdede for at vi skulle reducere den almindelige transporttid til fire timer og at man derudover skulle have dyrene transporteret til det nærmeste slagteri alligevel fortsætter

med at vokse det her forslag er så et forslag

udfordringer og problemer der

det er så blevet sagt i debatten i dag at det er problemstillinger man er i færd med at tage højde

eksempler på forbedringer som vil blive gennemført hvis man vedtager det her beslutningsforslag forbedringer som vil have stor stor betydning for

spørgsmålet om hvor mange dyretransporter der kontrolleres

hvis man erstatter det med en fem og tyve procents kontrol

helt indlysende at bare det at kontrollen øges vil medføre at der vil være en

og dermed vil man altså sikre sig at reglerne ikke undergraves ved at det bliver en yndet sport

vi foreslår at en embedsdyrlæge skal se hele pålæsningen

i modsætning til den nuværende situation hvor

øje med den pålæsning der foregår altså klare forbedringer af

transporteres om de skal transporteres

eller som det sker nu i grupper hvor vi jo godt ved og har set rigtig rigtig mange eksempler på hvor galt det kan gå på grund af det det hierakiske instinkt og den sårbare fysik som for eksempel søerne har som påfører dem ganske alvorlige skader under transporten eller kan påføre dem ganske alvorlige skader

hvor vi i vores forslag opererer med at svin skal

sådan at de har om man så må sige noget at beskæftige sig med ud over det at komme i interne konflikter og slagsmål vigtige krav som kunne skabe forbedring i dag er der ikke noget krav om det derfor må jeg sige til dem

regeringspartierne dansk folkeparti og radikale venstre der ligesom har sagt at

bliver det godt nok at

rigtigt det her beslutningsforslag indeholder en række konkrete forbedringer også i

gennemfører veterinærforliget at vi så ydermere kan konstatere at der er forsinkelser i forhold til gennemførelsen af veterinærforliget rejser så bare yderligere nogle spørgsmål

hvor alvorligt interessen for dyrevelfærd skal ses i hvert fald når den kommer i konflikt med nogle økonomiske interesser der må man nok sige at den behandling det her beslutningsforslag er blevet udsat for er udtryk for at hensynet til de økonomiske interesser i forhold til transport af levende dyr som skal slagtes eller

meget meget afgørende og det spiller en negativ rolle i forhold til

anledning til at stille et spørgsmål som

så er mit spørgsmål når

vanskeligheder med at komme igennem med ordentlige dyrevelfærdsmæssige

altså dyrevelfærd specifikt i forbindelse

er jo mange millioner dyr der går den vej

vil godt sige desværre blevet flere og flere millioner dyr

vel dybest set

alle de slagsmål det indebærer inden bare fordi de skal længere sydpå

men der er jo så nogle der har indgået et forlig som indebærer at man ikke synes man kan gøre noget for dyrene i al fald ikke lige nu jeg synes det er tankevækkende at der tilsyneladende ikke rigtig

der ved hvor meget af veterinærforliget der er gennemført specielt i forbindelse med

for at forbedre dyrevelfærden under transporten mod syd eller også er

fordi ejerne af disse samlesteder

beskæftige mig med noget af det vi har diskuteret her i dag

en grundig drøftelse i udvalget

får vendt det problem

er vel nok det allerstørste problem vi har nævnt en række forhold her

som som viser hvad

er af ting vi trænger til at få forbedret men jeg mener klart at

er det allerstørste problem også fordi de er så aggressive

godt nok at man kun kontrollerer under en procent af de transporter der afgår hvis man gennemførte vores forslag

gavnlig virkning og være en reel kontrol i modsætning til det

kontrollen jo slet ikke inde omkring

og det mener vi altså at der er et stort

også er meget vigtigt at vi får i gang

at man sikrer at der er

omlæsser og i forbindelse med at der læsses på

jo ikke er en dyrlæge der står og ser

slutte med

så overraskede over at der ikke umiddelbart er flertal for vores forslag her

et godt håb om at der i den nærmeste fremtid bliver et andet flertal i folketinget og så

på samlestederne vil blive væsentlig bedre fremover

haft den men vi har haft den rigtig mange gange og vi er sådan set hver gang blevet lovet

ikke fjern fremtid

i forbindelse med samlestaldene alle har sådan set givet udtryk for

som transporterne har rundtomkring samlestaldene er dyrevelfærdsmæssig problematisk

som det også er fremgået af debatten her

man lavet veterinærforlig i to tusind og otte

er så ikke rigtig sket noget endnu og der skal tilsyneladende

har da stadig væk håbet om at vi kan nå at

udvalgsbehandlingen det kunne jo være at vi kunne lave en beretning der kunne skaffe nogle bedre forhold

har haft omkring dyrevelfærd

det være en del af det projekt som en eventuel ny regering vil tage fat på

til folketingsbeslutning henvises til udvalget for fødevarer landbrug og fiskeri hvis ingen gør indsigelse og det er ikke tilfældet jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

pålægges at fremsætte et lovforslag der udfaser pelsdyravlen i danmark over en tre årig periode og derefter forbyder pelsdyravl i

begrunder forslaget med at pelsdyrs adfærdsmæssige behov ikke kan opfyldes under burforhold

om afvikling af de danske minkfarme og jeg svarede på spørgsmålet under et samråd den sjette april i år en del af min tale i dag vil

være en gentagelse af den besvarelse som jeg gav under samrådet til brug for besvarelsen under samrådet indhentede justitsministeriet en udtalelse fra det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved aarhus universitet og det jordbrugsvidenskabelige fakultet oplyste

udtalelse at den gennemførte forskning på området viser at dyrevelfærden i den danske minkproduktion kan være god hvis dyrene indhuses og passes i overensstemmelse med den gældende pelsdyrbekendtgørelse fakultetet har gentaget det i en rapport om minks velfærd fra april i år

udtalelsen fra det jordbrugsvidenskabelige fakultet angik som sagt produktionen af mink i danmark består langt den overvejende del af pelsdyrproduktionen i produktion af minkpels som bekendt vedtog folketinget i to tusind og ni en lov som forbyder hold af ræve og produktionen af rævepelse er således under afvikling justitsministeriet er ikke bekendt med at der skulle knytte sig nogle særlige vanskeligheder til hold af de øvrige pelsdyr der oprettes i

af pelsdyr med henblik på pelsproduktion er i dag reguleret ved pelsdyrbekendtgørelsen bekendtgørelsen bygger blandt andet på en udtalelse fra to tusind og tre fra det dyreetiske råd og på et oplæg udarbejdet i fællesskab af dyrenes beskyttelse og dansk pelsdyravlerforening og bekendtgørelsen gennemfører samtidig europarådets rekommandation fra nitten

er således en skærpelse af rekommandationen når vi i danmark stiller krav om at for eksempel mink skal have adgang til enten en hylde eller et rør

ud over en permanent adgang til halm derudover gælder dyreværnslovens

og krav til forsvarlig behandling af dyr selvfølgelig også ved

pelsdyr hertil kommer at der på det seneste jo er iværksat en række yderligere initiativer med henblik på at øge velfærden på de danske pelsdyrfarme fødevarestyrelsen har således indført regler om obligatorisk sundhedsrådgivning for pelsdyrfarme de regler er trådt i kraft den første april to tusind og elleve herudover vil der blive indført regler om obligatorisk uddannelse og løbende efteruddannelse af den ansvarlige pelsdyravler samt uddannelse af personalet på pelsdyrfarmene der kan naturligvis forekomme overtrædelser af de gældende regler det er uacceptabelt og der skal slås ned på det det bør imidlertid ikke føre til et totalt forbud mod hold af pelsdyr med henblik på pelsproduktion

jeg hæftede mig ved at det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved aarhus universitet i sin udtalelse

jeg nævnte før har oplyst at dyrevelfærden i den danske minkproduktion kan være god hvis dyrene indhuses og passes i overensstemmelse med de gældende regler på området jeg hæftede mig også ved at fødevareministeriet som jo har ansvaret for og kontrollen med overholdelsen af reglerne om hold af pelsdyr i forlængelse af de forskellige tv indslag der har været om pelsdyrproduktionen i danmark har taget en række initiativer fødevareministeren har redegjort for de initiativer på et samråd i fødevareudvalget den sekstende april i år

minde om at danmark har verdens største minkproduktion ifølge branchens oplysninger sidder danske minkavlere på cirka tres procent af verdensmarkedet for minkpels og den danske minkproduktion har en værdi på op til syv milliard kroner årligt en afvikling af erhvervet vil med andre ord have store samfundsøkonomiske konsekvenser

erhvervsdrivende og deres medarbejdere

sammenfattende er det regeringens opfattelse at reglerne på området i almindelighed sikrer pelsdyr en god velfærd

ikke bekræfte

branchen selv det andet spørgsmål jeg godt vil stille

branchen selv der har været nogle meget fantasifulde tal

hvis de indhuses

de passes i overensstemmelse med pelsdyrbekendtgørelsen så jeg

pelsdyrproduktion i danmark

fører til at minkene kan trives

derfor er problemet at der er nogle der ikke overholder de regler det er naturligvis problematisk og det skal der sættes ind over for men netop på det grundlag kan man jo ikke

at reglerne bliver overholdt med hensyn til

alene er baseret på erhvervets egne oplysninger men jeg har

grund til at tro at erhvervet skulle fortælle os noget der ikke er rigtigt

er finansieret af dansk pelsdyravlerforening

det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved aarhus universitet hvis man ville mene

lovforslag helt urimeligt helt usagligt

hvordan kontrolindsatsen skal være her vil jeg gerne høre ministeren for vi er jo enige om skal have minkproduktion men at der også

indførte hundrede procent kontrol

det var skatteborgerne der betalte hele regningen

og måske er lidt mindre her i to tusind og elleve hvordan kan det være at der

vi taler om dyretransporter for når vi taler

overveje meget nøje hvis man skal bruge flere af skatteborgernes penge

ophidselse hvis det er sådan at man skal indføre

det er sådan at man altid skal være opmærksom på hvordan man bruger skatteborgernes penge og så er der sammenhænge hvor man konkret vurderer som det har været tilfældet her at der var behov for mere kontrol og det har man så besluttet sig til i den sag som vi diskuterede et par timer i formiddags og som vi da godt kan fortsætte diskussionen om nu under et helt andet forslag

til den tid må beslutte sig til at bruge flere penge fordi det ikke

må vi jo se til den tid men det ville være forkert efter min opfattelse midt i en periode hvor det forlig blev implementeret altså veterinærforliget så at begynde at bruge flere penge det

en væsentlig del af årsagen til at at jeg siger at

at vi på et senere tidspunkt skal lave flere regler og

mere kontrol der må vi se hvilke erfaringer vi gør os med implementeringen af

er i orden at der ingen problemer er i minkproduktionen en af de ting ministeren sagde var at med de seneste tiltag

er det for en uddannelse man som

også efter ministerens opfattelse er behov for

dyrene kan blive indhuset

for jeg har ikke sagt at alt er i den skønneste orden overhovedet ikke jeg har sagt at

beslutningsforslag drejer sig om hvorvidt man skal forbyde pelsdyrproduktion

at det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved aarhus universitet siger at man godt kan

det er der nogle der ikke gør og det er uacceptabelt

skrides ind over for det er vel ikke at sige at alt er i orden

siger fakultetet at så er

nogle der ikke følger reglerne derfor skal der slås ned på det

også derfor der skal være kontrol som jeg lige har forklaret herre bjarne laustsen med hensyn til detaljerne i uddannelsen

en ordning med at man skal være uddannet som minkpasser

ministeren også ved en lille smule om det ministeren står og læser

er meget meget lille men

jeg godt vide hvad regeringen

aldrig nogen sinde kunnet få de ræve til at trives

de omgivelser der vurderes det at være anderledes

angår mink

at vi får at vide at mink godt kan trives

de regler vi har bliver overholdt det skal vi så til gengæld sikre at de bliver noget andet er så at hvis man

ville der helt sikkert finde produktion af minkpels sted andre steder i verden

på højde med dem vi har i danmark

godt kender mit svar så var der grund til at stille spørgsmålet kan man sige

det er min argumentation men herre christian h hansen kan

forhandlinger bagefter og se hvad det egentlig var jeg svarede jeg sagde nemlig at det

det er det jeg baserer mit standpunkt på det sagde jeg klart og tydeligt så tilføjede

så ellers flytter andre steder hen men det var ikke mit argument

herre torsten schack

og vi kan med rette sige at det er et område der nyder meget stor bevågenhed selv om vi opdrætter dyr med henblik på at slagte dem for at spise dem eller

skal dyrene naturligvis behandles ordentligt i venstre har vi dog det udgangspunkt at det er helt legitimt at vi som mennesker bruger dyrene det er bestemt ikke alle der deler den opfattelse og det fører mig til enhedslistens beslutningsforslag om forbud mod pelsdyravl i danmark det kan vi ikke støtte i venstre vi deltager ikke i hetzen mod pelsdyravl i danmark vi vil sikre en ordentlig dyrevelfærd hvorfor der

justitsministeren nævnte i sin tale er taget en række initiativer det drejer sig blandt andet om øget kontrol og nye uddannelseskrav i venstre tager vi udgangspunkt

de faglige eksperters vurdering af at god dyrevelfærd i pelsdyravl er mulig lad mig læse op

i dansk veterinærttidsskrift her fra maj måned derfor anser den danske dyrlægeforening minkproduktion som fuldt acceptabelt på linje med øvrige animalske produktionsområder men vel at mærke under betingelse af at der stilles samme krav til minkavl som til

har medvirket til at der nu er indført obligatorisk sundhedsrådgivning i minkbesætningerne ud fra

blevet bedt om at samle både dansk og international forskning i en rapport og den viser at dyrevelfærden er i orden hvis danske minkavlere følger de gældende regler dele af forskningen har allerede været publiceret i anerkendte internationale forskningstidsskrifter

i fødevarestyrelsens ekspertrapport fra to tusind og ti hedder det om sygdoms og sundhedsproblemerne i minkfarmene det generelle indtryk er at sygdomsforekomst og dødelighed blandt mink er på et lavt niveau som er væsentligt under niveauet for anden husdyrproduktion

men når der nu er et fagligt belæg for at sige at pelsdyravl er dyrevelfærdsmæssig forsvarligt er det altså heller ikke uvæsentligt at fremhæve at erhvervet er en meget stor eksportør og skaber tusindvis

af danmark hvor erhvervssituationen nødvendigvis ikke er lige så gunstig

lige nu

blevet præsenteret for men jeg må sige at jeg stoler mere på myndighedernes kontroller end på billeder som er skaffet på et tvivlsomt grundlag af personer og grupper som har det erklærede mål at forbyde al menneskelig anvendelse af dyr for når det gælder de personer er

mod pelsdyrproduktion jo kun et første skridt på vejen til et tvungent

veganersamfund hvor det er slut med mælk kød og fisk

de mest ekstreme af dem mener vel at vi alle skal leve af nedfalden frugt sådan et samfund ønsker vi ikke i venstre

vælge at leve på den måde men det må altså ikke blive

mener vi at vi har en pelsdyrproduktion i danmark

og som er med til at skabe vækst og arbejdspladser det vil vi ikke være med til at afskaffe og derfor kan vi er gode grunde ikke støtte

ikke er min intention at indføre et veganersamfund i

han refererede til at dyrlægerne her

at mink i kraft af deres natur faktisk er ganske uegnet til at leve i flok

andre dyr af samme slags helt i modsætning til

tvunget veganersamfund det er blot nogle af de personer der i debatten har udtrykt ønske som det herre per clausen fremlægger her som har det som erklæret mål det fremgår også tydeligt af min ordførertale at det ikke var møntet på per clausen men på på nogle af de grupper vi ser i debatten her

at jeg har haft lidt problemer med min printer så derfor var der en del af citatet fra

men jeg kan i hvert fald læse en en sætning op men det er det foregående jeg ikke har fået printet rigtigt ud den hedder idet det generelle niveau for dyrevelfærden i de danske minkbesætninger

citat slut det er jo altså en vurdering specifikt på dyrevelfærden i minkbesætningerne og det synes jeg alligevel signalerer når den danske dyrlægeforening kan komme

det jeg har også fået henvendelser fra minkdyrlægerne som jo

ikke enig med mig i at det godt kan være lidt problematisk når det dyreetiske råd siger at de resultater man når frem til

input er forskellige afhængigt af

i et magasin i i dag hvor

jo minder om debatter som herre per clausen og jeg har haft tidligere her i folketingssalen

er de samme hvad enten der er hundrede procent offentlig finansiering eller der er en procent offentlig medfinansiering

fordi der er private penge i forskning

ellers må man jo indbringe dem for udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed og det har jeg endnu til gode at se at der er nogen der har gjort med

de her forskningsresultater tværtimod er der ikke nogen der har kunnet fremkomme med andre

ret længe siden man stemte

blev vedtaget jeg vil ikke lægge hovedet på blokken

antallet af personer der har været igennem kursusforløbet

der ikke kan rejses tvivl om hvorvidt minkavlerne

at omgås dyrene og pleje og behandle dem på som sikrer at dyrevelfærden

efteråret to tusind og ni at den daværende fødevareminister gik ud

nu skulle være uddannelseskrav men det skulle ganske vist

når der i dag i to tusind og elleve ikke er uddannet en eneste

område som man lagde så meget i to tusind og ni

avlerne og deres medarbejdere har den nyeste faglige viden således at de i deres daglige arbejde kan sikre at

i danmark sker det under de bedst tænkelige dyrevelfærdsmæssige

ingen der kan være tjent med at der kan rejses diskussion om hvorvidt en produktionsform foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt

ingen af os der har interesse i og derfor har vi

en række initiativer for at sikre at

dyrevelfærden er i orden vi kan jo se og det

at der er forskere og eksperter der siger at den dyrevelfærdsmæssige kvalitet måske endda er endnu bedre end i andre dele af fødevareproduktionen jeg synes

er værd at hæfte sig ved at de mange initiativer der løbende

at dem der har

fuldt forsvarlig produktion i danmark og at det også er det indtryk som der efterlades

at leve som de har lyst til jeg vil bare ikke pådutte andre at gøre det

er andre der skal påføre mig de samme standarder og det var såmænd bare det jeg

er nogle der har den tilgang til det

bestemme hvordan folk skal tilrette deres aftensmad

må være på tallerkenen jeg anerkender fuldt ud at

til dyrlægerne der kommer derude

jeg vil godt spørge ordføreren om venstre

overveje at lave et væsentligt tiltag inden for minkproduktionen nemlig der hvor minkene bliver kønsmodne og hvor de i

sammen to og to eller op til fire

når vi når hen hvor minkene bliver kønsmodne skal de have hver deres bur for at undgå den situation

og at der er er nogle der har fundet frem til at tingene kan gøres bedre eller eller anderledes

forskere og eksperter siger at

er muligt at lave en dyrevelfærdsmæssig fuldt forsvarlig minkproduktion i

jeg forholder mig til derfor kan jeg ikke umiddelbart give det tilsagn men vi lytter jo altid

det er vel ikke helt det samme men

er vel ingen der er i tvivl om at det er på det tidspunkt hvor dyrene bliver kønsmodne at

problemer derfor kunne det være et sted hvor man kunne gå ind og sige

mulighed

vi politisk forholder os til de anbefalinger som forskellige komiteer og rådgivende organer kommer med og jeg beklager hvis hvis det skulle være smuttet for mig men jeg har ikke set det som en helt specifik konkret anbefaling endnu

vi drøfter jo gerne hvad der bliver præsenteret af forskellige initiativer jeg konstaterer bare uanset om ordvalget så skal være fuldt forsvarlig eller acceptabel

meldingerne fra forskere eksperter

det er muligt at have en pelsdyrproduktion en minkavl i danmark

ordentlig dyrevelfærdsmæssig måde med de regler vi har i dag

nævne at der jo er taget en række initiativer som

når vi sætter nye ting i gang ser effekten af dem inden

der emmer af landbrug man kan stå og kigge op

med både sortbroget og rødbroget kvæg jeg holder selvsagt mest af det røde

ude i naturen og derfor

dyr der engang i sin tid fandtes ude i naturen

hvis det er sådan at dyrevelfærden og de miljømæssige ting der er omkring en sådan produktion

er en branche der er i vækst de tjener gode penge osv

skal have nogle ordentlige forhold vi tolererer ikke

i yderste konsekvens bliver aflivet det er simpelt hen dårlig dyrevelfærd

der vil være med til at forbedre forholdene for mink ja for husdyr i det hele taget

stiller sig op og siger

helt umuligt at komme i en dialog

kan forbedre forholdene hvis det er man bare ønsker at

den dagsorden er ikke vores når det

det kræver selvsagt ordentlige forhold det kræver også at branchen

jo en forholdsvis ny branche den er halvtreds

ja så er der et halvt sekund til at kigge en mink ind i øjnene det er selvsagt ikke ret meget

det også vigtigt at der både er egenkontrol

sundhedsrådgivningsaftaler således at vi har faglige folk til at kigge på dem men man skal jo ikke

således at vi kan bruge de ting når vores kontrollører kommer ud men det der har været indtil nu

en miljøkontrol som kommunen foretager

på om hegnet omkring minkfarmene er i orden

tredje år fremover og at de skal

jeg besøgte en minkfarm i mandags hvor der lå syv tusind tæver med halvtredstusind hvalpe

problemerne opstår når hvalpene kommer i puberteten

også derfor vi har den diskussion om hvor tæt mink skal være sammen og derfor vil vi også kigge på den nyeste viden der kan tilføres inden for området

hvert fald skulle gå ned på minkbure

også vigtigt at få indført et uddannelseskrav vi har uddannelseskrav inden for en lang lang række andre forskellige

et erhverv så det synes vi rigtig godt

det vi synes er skidt er at regeringen

september og oktober måned og så fremlægge det et halvt år efter det er dårlig dyrevelfærd derfor må det være sådan at hvis man ser noget der er uacceptabelt

i orden men vi synes selvsagt at alle der har mink ikke bare driftslederne men også alle dem der er ansat

skal være med til at have et uddannelsesansvar og derfor er det synd og skam at den uddannelse ikke er gennemført endnu

om vores politik da han støtter vores vores

de ting vi har sagt at vi vil ændre er jo

der lå i vores beslutningsforslag det er jo øget egenkontrol det er uddannelseskrav og så siger jeg at vi også gerne vil drøfte

hvis den nyeste viden derfor kan dokumentere

svømmebad

ser jeg det ikke som realistisk at man kan have minkproduktion på den måde som blandt andet bliver beskrevet af h hansen

dyrevelfærden for minkene og det er en reel forbedring af dyrevelfærden nogle af de andre krav kan man godt stille

men så kunne man måske lige så godt trække det kort og

den produktion af husdyr for eksempel mink

have minkavl i danmark

holde øje med om der er en god dyrevelfærd

for mink i produktion

det lovforslag der hed l seks og tyve fremsat

det lovforslag skulle implementeres den første januar to tusind og elleve

i fire måneder har været det uddannelseskrav til alle ansatte i minkbranchen

er op til flere ansatte på hver farm

tusinde mennesker gennem et uddannelsessystem på fire måneder det forventer vi faktisk ikke

kommer igennem og der er også lagt en evaluering ind i to tusind og tretten hvor vi jo skal kigge på

mink at gøre har fået det pågældende kursus

vi at komme ud for det som nogle af os havde en fornemmelse af

billig østeuropæisk arbejdskraft som startede med at plukke lidt jordbær og

et vist kendskab til at håndtere de dyr på en

derfor er vi glade for at

forbud mod pelsdyravl så skal man jo

det er den tredjestørste animalske eksportartikel som vi har i

ikke fuldstændig ligegyldigt om vi har minkavl eller ej

konsekvenser vi vil gerne være med til at

også i minkproduktionen

og de billeder ønsker vi ikke at se mere

procents kontrol og den kører også så vi er faktisk meget fortrøstningsfulde

minkbranchen fremadrettet får en god dyrevelfærd man

være med til at højne kvaliteten i dyrevelfærden ude

minkavlere ikke har rene rapporter får de ikke den højeste pris når de kommer på auktionen med deres minkskind så det er ikke til glæde for nogen

at der ikke er en god dyrevelfærd ude hos den enkelte minkavler

der er problemet i den her sag er at regeringen meldte bastant ud

og så kommer man først med et lovforslag langt langt senere

lange lange overvejelsesperiode

der var ansat på minkfarmene og der husker jeg

sikkert stemt ja af den årsag

skal have et kursus af en dags varighed for at kunne arbejde med mink

det er det kursus der skal tages og det skal være fuldt implementeret og det bliver evalueret i totusinde og trettende

inden for området er det tilfredsstillende at der er gået så lang tid og i mellemtiden har

tingene ikke har været i orden så kan man altid diskutere lødigheden af dem

fuldstændig enig at af hensyn til branchen selv er det fornuftigt at få implementeret de minimumsregler

at det var driftslederne der skulle have uddannelse

skulle gælde for en noget større gruppe end kun driftslederne netop også den arbejdskraft som kommer og går på de her farme

som at passe svin eller andet hvor man har tre fire

nej det kører i bølger op og ned pludselig har man femten ansatte men til daglig

og derfor er det vigtigt at de ansatte som kommer ind i en kort periode på en minkfarm har den fornødne grundviden til at kunne deltage i det arbejde

og det er det som vi jo i fællesskab har arbejdet for skulle udbredes også til dem som kommer i kortere

tilstandene var nu var tilfredsstillende

sikker på at vi har herre rené christensens ord for at

skud på stammen er jo netop de her kursusforløb som alle

at komme med udokumenterede påstande men jeg

kvaliteten væsentligt vi så jo desværre i nogle af de første udsendelser at der var nogle minkavlere som måske havde fået kørt lidt for meget i firehjulstrækkeren og ladet nogle

vi så billeder hvor der lå døde mink oven på burene vi så billeder af mink som ikke var blevet passet ordentligt og det kunne godt være at det var fordi der manglede lidt management det kunne godt være at det var fordi der ikke var så meget fokus på den enkelte minkfarm der må man sige

politisk der er også kommet meget fokus fra organisationerne

tilbage i to tusind og ni jeg har genlæst nogle af de debatter der var dengang samrådsspørgsmål og så videre der var rigtig rigtig meget fokus på det og der var

så kom de nye billeder og det var ikke blevet meget bedre

bare som et enkelt eksempel at det er en forsvarlig kontrol at have når vi ved at der er cirka en halv sekund til at kontrollere

hos alle minkavlere og kørt en hundrede procents kontrol

ret højt niveau det er jo svært at komme meget højere end hundrede procent

i forhold til det som branchen har gjort og det er nok det som flytter sig mest sige at mennesker

sker fejl ude i deres produktion så skal man også sige

har været en kamp i buret eller andet

det hvis det er det man ønsker det ønsker vi ikke fra

handle mink og hvis vi forbyder minkproduktion i danmark så flytter produktionen et andet sted hen hvor vi ingen kontrol har over om der er god

lande inden for minkproduktion og derfor er det da utrolig vigtigt for os at vi har den her diskussion om dyrevelfærd

ingen indflydelse på hvordan forholdene er for mink der betyder det altså mere for dansk folkeparti

vi vil heller ikke forbyde folk at have en hund indendørs

ikke forbyde folk at have en huskat det synes vi faktisk at folk har lov til

også er dyr der godt kan leve ude i naturen

produktionsdyr i danmark det anerkender vi vi anerkender også at

fordi det er produktionsdyr skal man også

det sidste skud på stammen er netop

forslaget fra enhedslisten

med et ophør i løbet af tre år forekommer ikke sf

være så realistisk der er

at se ingen tvivl om

forhold og

som venstres ordfører giver udtryk for sådan at alt er i orden alt er godt så må jeg sige at det mener sf altså absolut

er også både af ministeren og af venstres ordfører og for den sags skyld måske tydeligst af dansk folkepartis ordfører ført frem at når der

det vel ikke blive bedre det kan sådan set godt

som det er tilfældet på nogle

spørgsmålstegn ved hvor god den kontrol er

at se hvor mange af dyrene der har fået bidsår

der kommer en en person ud og kigger

optimal dyrevelfærd det er for mig helt

varm luft der er så mange dispensationer så mange muligheder for at blive fri

er der jo ikke meget hold i

vi synes at man skal forbedre forholdene for

sørger for at der bliver fast bund i i mindst halvdelen af buret det kan vi gøre ved at man giver minkene adgang til bedre beskæftigelsesredskaber

det kan vi gøre ved at minkene får adgang til svømmevand

hvordan minkene der agerer i forhold til

det er meget tydeligt at det er et af deres gode elementer så jeg tror ikke rigtig på den påstand

skulle have lyst til at have svømmevand som en del af deres velfærd jeg er fuldstændig overbevist om at det vil de meget gerne have mulighed for det kan man se ved at betragte minkene når de er

at minkene når de er kommet i puberteten når de er blevet

mulighed for at gå alene og altså ikke skal gå sammen to tre eller fire for

er altså der de helt store bidskader

at vi kigger på

sådan at vi kan forbedre virkelig forbedre

i tyskland har man lavet en handlingsplan der går over ti år

er man i tyskland så langt at om to år

er det fuldt implementeret

man gennemfører nogle dyrevelfærdsmæssige forbedringer

er det vel ikke så dårligt at være minkfarmer lige nu så det ville nok ikke være noget stort problem hvis man skulle til

selvfølgelig sørge for såfremt jeg bliver genvalgt

det her så vi kan få en handlingsplan for hvordan tingene

skal vi ikke lade det ligge i den sammenhæng

meget gerne gøre opmærksom på hvad det var

vi har også sole minkfoder

tilført danmark i udenlandsk kapital

ene eller den anden afdeling jeg er helt enig med spørgeren i at snakker vi

er beskæftiget med det må tilskrives minkproduktionen

ikke et øjeblik i tvivl om og så mener jeg sådan set at har givet et klart svar

produktionen af pelsdyr især af mink i danmark

gennemført et stort stykke arbejde med at få rettet op på kritisable forhold i branchen det har regeringen gjort det har branchen gjort og uanset hvad dyreaktivister og andre gør af forsøg på at sætte branchen i et dårligt ry er jeg af den opfattelse at det kan være svært at finde noget sted i verden hvor mink har det bedre

alene af den grund ville det være dyreværnsmæssigt tåbeligt at sende produktionen

dyrene til andre lande

efterspørgslen er der

danske minkavlere tjener ganske mange penge til landet og det er helt klart at hvis efterspørgslen er

er jeg af den opfattelse at der

jeg mener også at det er i er i branchens

levere et et gennemhullet og gennemgnavet minkskind

så er minkskindet ikke noget værd jeg tror branchen er helt klar over at hvis der er mink der slås

at man gør alt muligt for at undgå så kan jeg nævne at

danske dyrlæger har meldt ud at de er helt trygge ved produktionen

at rammerne for pelsdyravl ok hvis der er problemer

også man tager sig af så

i to tusind og elleve også på det punkt er der rimelig godt styr på tingene

så jeg håber at det fremgår med

kan støtte beslutningsforslaget

minkfarme af dyr som angiveligt

i stedet for at gemme sådan nogle billeder i

stadig vil tillade mig at kalde dyreaktivister indimellem lukker

sultedød ude i naturen jeg kan ikke tage afstand nok fra den slags metoder og hvis det er sådan

mig at bruge ordet dyreaktivister jeg kan ikke tage afstand nok fra den måde

både dyr og erhverv så ja

fakultet er tilfreds med forholdene

på de danske minkfarme og faktisk

så langt det nu kan tilbydes

her materialer som forhindrer at de bliver stressede legeredskaber og så videre så videre så gennemgående er der

vidende om at branchen er meget meget meget opmærksom på at tingene foregår på

forslaget går ud på at udfase pelsavlen over en tre årig periode og derefter have forbud mod pelsdyravl her i landet siden de tidligste tider tider

har vi klædt os i skind på de her breddegrader for at holde varmen i dag er det ikke alene for at holde varmen i dag er der kommet design og industriel produktion af pels indover

i beslutningsforslaget mener at jagt på dyr for at bruge pelsene

så det er altså ikke det at gå i pels der skal forbydes men den industrielle fremstilling af pelstøjet vi har en dyreværnslov som skulle betyde at dyr behandles ordentligt vi ved også fra fjernsyn og kontrolmyndigheder at der er brodne kar i pelsdyrbranchen virksomheder der ikke overholder loven og som behandler deres dyr helt forfærdeligt det mener vi i radikale venstre ligesom alle andre jeg har snakket med naturligvis er helt uacceptabelt

skal ikke betyde at vi skal ud og lovgive

vi skal lovgive så der bliver hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne derfor skal vi selvfølgelig politianmelde dem der ikke overholder loven

systemer der afslører dem vi skal have branchen til at arbejde med i forebyggelsen af de her forfærdelige dyremishandlinger vi har set

også mit indtryk at brancheorganisationer arbejder meget aktivt med for at få styr på ulovlighederne radikale venstre kan ikke støtte det her forslag vi vil sætte kræfterne ind på oplysningskampagner og rammer der passer til udfordringen

fødevareordførere som har brugt en del tid på at tale med pelsdyravlerforeningens bestyrelsesmedlemmer lobbyister og vel også har været inviteret på besøg på danske minkfarme

et meget vigtigt argument i debatten i dag har jo været at den ene ordfører efter den anden har erklæret sin store tillid til denne branche der må man jo sige at det er dejligt med den tillid der har bredt sig i folketinget for det kan måske være lidt svært at

hvad man kan basere den tillid på når man tænker på at vi havde en kæmpe skandale

og så havde man bare en ny skandale her

er det faktisk sådan at de problemer som de mennesker der tog de her billeder har fundet er de samme problemer

en branche som indtil nu ikke

de tal der kastes ind i debatten

set alle sammen stammer fra

forgodtbefindende det kan føre til at man kommer i en rigtig rigtig pinlig situation da israel

om dyrevelfærd ville forbyde importen af

skete der det at den danske udenrigsminister henvendte sig og gjorde opmærksom på at det

tallet var ellevetusind og når man så senere var inde

at undersøge de tal man bliver udstyret med og bare for at

nogen tvivl om det det siger jeg af bitter erfaring

man godt vil bruge de tal man synes lyder mest overbevisende og det er så dem der er størst eller mindst afhængigt af

jo sådan at det her forslag er

vi kan konstatere at det ikke har vist sig muligt at drive kommerciel pelsdyravl på en dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig måde for det andet fordi det jo netop ikke handler om at der er tale om enkeltsager

forhold gældende når vi snakker om pelsdyr der gør sig det helt særlige forhold gældende at i modsætning til en lang lang række af de øvrige dyr som vi anvender i fødevareproduktion osv

tale om dyr hvis natur er i fuldstændig modsætning til at leve sammen med andre dyr dem der beskæftiger sig med det taler om solitære dyr og det er noget med solo og den slags og det betyder at man

set helst vil være så langt væk fra

som muligt undtagen i to vigtige perioder både i en minks og i et menneskes liv

slægten kan videreføres og i den situation hvor der sker en fødsel

dyrene lever med rigtig stor afstand til hinanden når de er ude

stand til at løse opgaven i zoologiske haver

kommerciel produktion

sammen med at hvis man beskriver hvordan man skulle indrette forholdene for mink sådan at de dyrevelfærdsmæssige problemer og udfordringer var løst så ville det ganske logiske svar

at så kan det ikke drives kommerciel virksomhed jeg tror at det var herre bjarne laustsen der sagde at hvis man gjorde alt det der med at de skulle

så kunne ingen tjene penge på det vi har jo prøvet den øvelse tidligere i forbindelse med ræve hvor vi også lavede sådan en lille omvej hvor vi lavede nogle meget meget gode dyrevelfærdsmæssige forhold det virkede ikke

i hvert fald var det umuligt at drive ræveproduktionen kommercielt

det kan godt være at det kan lade sig gøre men det står i modsætning til at

skuffer mig i virkeligheden i dag er

i dag hvor dansk folkeparti i forhold til en diskussion der handler om dyrevelfærd ikke har et eneste et eneste forslag til nye tiltag der skulle føre til bedre dyrevelfærd det synes jeg alligevel er en anelse overraskende og en anelse nyt

i forhold til kommercielle producenter og deres økonomiske interesser

den kontrol der er med området jo tydeligt viser at der er problemer både i forhold til mink som lider direkte skade og ikke mindst i forhold til at man ikke overholder de regler der gælder

til at der skal være om man så må sige adfærdsregulerende legetøj til stede altså ting som dyrene kan beskæftige sig med

siges om socialdemokraterne der jo har en sag som de forfølger med stor ihærdighed og som jeg i øvrigt støtter socialdemokraterne i nemlig kravet om at folk skal have uddannelse men det er ligesom det der er tilbage ellers må man vel konstatere at her nogle få måneder efter at alle var vældig ophidsede og optaget af de problemer der var med dyrevelfærden inden for

til herre kristen touborg som jo dækkede over sfs totale afvisning af ethvert forslag om at udfase minkproduktionen i danmark ved at henvise til

klart at det afviser sf

tvivl om at enhedslistens grundsynspunkt er at vi indimellem prøver med det vi synes der ville være det principielt rigtige standpunkt

der er nogle ting som

kan blive bedre jo det kunne jo blive bedre hvis man havde tid til at undersøge dyrene eller se på dyrene

den ikke så gode historie med en af de meget kendte pelsdyravlere her i danmark som jeg selv har haft fornøjelsen af at besøge her for nylig at han fik meget ros af den kontrol der

så der er nok problemer med om kontrollen er grundig og effektiv nok og det er

de ting som enhedslisten vil forfølge det

forfølge det spørgsmål om de forsøg man gør nu

at afhjælpe de forhold man holder dyrene under ved rør og så videre

er tilstrækkelige jeg ved at der er en meget ivrig debat blandt minkavlere om hvorvidt

kan stille nogle krav til rørenes størrelse og dimensionering og så videre det er vældig spændende når man tænker på at der har været forsket for mange millioner kroner i det her i årevis at man stadig væk er helt uafklaret

synes jeg selvfølgelig er en lille smule overraskende

og måske indimellem også lavede forskning som ikke var baseret på

vigtigste var at det kunne forenes med kommerciel minkavl men at det handlede

hvordan dyrene fik de bedste udfoldelsesmuligheder

hvordan man skulle udforme bure bure og så videre igen vil jeg bare sige at det

målrettet og systematisk vi har gjort på en række andre dyrevelfærdsområder

kan det ikke siges at enhedslisten har opnået store resultater når

om dyrevelfærd men vi har opnået resultater og det satser vi også på at gøre fremover

produktionsformer som vi ikke mener skal være i danmark og det er som det fremgår af det beslutningsforslag vi har

og

for forslagsstillerne selv for det er et utrolig godt eksempel på hvor skidt det kan gå

som ønsker at de private

at renovere og og servicere og vedligeholde bygninger hvad giver det

er deltidsansatte det er

og jeg synes ikke

det her i folketinget på den her måde

selvfølgelig i udvalgsarbejdet arbejde videre med at få belyst hvordan de beskæftigelsesmæssige konsekvenser er det er klart det skal nok blive fuldstændig klarlagt inden arbejdet med vores beslutningsforslag

så er jeg selvfølgelig helt med på at dansk folkeparti har meget at lære mig når det handler om at være populist og stille populistiske forslag

skjul på at når vi gennemfører et forbud mod minkproduktion

at der er en branche i danmark som forsvinder det er fuldstændig rigtigt og det stiller os over for den udfordring at skabe nye arbejdspladser andre steder en udfordring vi så rigeligt har i forvejen det er

internationale vilkår og globalisering og så videre

vil miste deres job jeg synes jo

herre hans kristian skibby også i denne sag ramt mere præcist end jeg har særlig i hedensted tror jeg det tror

de fleste andre partier på et eller tidspunkt opdager man at det med at blæse og

frygtelig farlig proces som kommer til at se ret uskøn ud enhedslisten indtager det standpunkt at vi af dyrevelfærdsmæssige grunde skal udfase den her produktion og så har vi

at rydde op efter regeringen og et flertal

hvis politikere har været medvirkende til at fjerne ethundrede og firstusind

skal vi altså så også løse det her problem stillet over for de udfordringer venstre konservative

ville der selvfølgelig også hvis der ellers var tilslutning til grundtanken bag vores forslag være en debat om hvordan det skulle udfases og det har jeg et meget afslappet forhold til herre christian h hansen

at få fastlagt hvor mange år det skulle tage for nogle var det jo meget vigtigt

tilsvarende vigtigt at det skulle tage rigtig rigtig lang tid af grunde jeg ikke kan gennemskue det er rigtigt som herre christian h hansen siger at de tal vi har jo er de officielle tal

inde i salling i min hjemby aalborg her den anden dag

hvor mange af de ansatte i salling regnes med i de tal man når frem til når man prøver at se på hvor stor den afledte

på mange måder og man kan få de tal som man gerne vil have tror

hans kristian skibby har lige afsløret sig selv som måske den største hykler

havde hverken dansk folkeparti eller herre hans kristian skibby nogen som helst problemer med at fjerne en husdyrrace

lige for gode varer og det viser sig

op for at finde ud af hvad det er sagen handler om sagen er den at i forbindelse med to tusind og ni problematikken om

støtte jeg skal lige læse op hvad det var arbejdsgruppen

på baggrund af arbejdsgruppens arbejde har fødevarestyrelsen i maj to tusind og ti udarbejdet en rapport hvoraf fremgår at arbejdsgruppen anbefaler en uddannelsesmodel bestående af en grunduddannelse af fire dages varighed for nye minkavlere hvor minkavleren opnår et kørekort samt en efteruddannelse af en dags varighed for alle minkavlere hvert tredje år hvor kørekortet fornyes i debatten

dansk folkeparti vil gerne gøre opmærksom på at vi ønsker at det skal gælde for alle som har med pelsdyr at gøre og ikke kun for pelsdyravleren ligeledes er dette oplæg efter vores opfattelse et minimum for uddannelse og vi vil fremadrettet følge udviklingen tæt det var jo klar tale jeg tror at hvis vi måtte have klappet havde vi gjort det

her har jeg svarene fra fødevareministeren ja det blev til at der blev nogle regler for nye minkavlere og eksisterende avlere alle minkavlere men så kom der en hel masse undtagelser

det blev så kun til af en dags varighed og så videre dog skal uddannelseskravet ikke gælde for personer der kan dokumentere tolv måneders sammenhængende fuldtidsbeskæftigelse med mink for familiemedlemmer i lige linje eller for ægtefæller så det ender nok med at herre rené christensen

det er kun nogle ganske få østeuropæere der skal have det kursus af en dags varighed som

der er tale om i det her og så er der kravet til nye avlere

at det som arbejdsgruppen indstillede og som vi var enige om ved førstebehandlingen af l seks og tyve løb dansk folkeparti fra derfor skal man passe på med ikke at komme til at rette smed for bager for det har jo ikke hold på sig i virkeligheden så også i den her sag kunne det godt være at der også var plads

altid en fornøjelse at blive kaldt en hykler af en socialdemokrat

både økonomisk og arbejdsmæssigt

de skulle bedøves inden

der ville påføre landbruget millioner af kroner i ekstraomkostninger uden at der var dokumentation for at der var en forbedring af dyrevelfærden for hangrisene og så kom man netop med hensyn til rævene

trods det at vi har haft andre dyrearter

forbudt her i danmark men hvor man har sagt at der skulle være ekspropriation det var det socialdemokratiet gerne ville vi sagde bare at ræveavl er et lovligt erhverv som et flertal i folketinget ønsker at udfase men vi tilbød kompensation til avlerne til avlerne og en hurtigere udfasning dansk folkeparti

ret mange ræve det gik ud over

om ræve så stiller

socialdemokratisk politik

diskuteret det her forslag fra enhedslisten

ikke at være til stede og høre alle bemærkningerne vi har ingen planer om at afvikle minkproduktionen men jeg kan høre at dansk folkeparti

opfører sig mere sådan radikalt altså man slingrer fra side til side og finder forskellige forklaringer alt afhængigt af hvad det er for en dyrerace vi taler om og det synes jeg simpelt hen er underligt og derfor tillader jeg mig at påpege at dansk folkeparti har foreslået nøjagtig det samme

opmærksom på at det er den form for hykleri som jeg betragter som noget af det værste altså der ingen linje i dansk folkepartis politik på det her område

hvilke partier der er blevet stiftet og det vil jeg holde mig helt ude af jeg vil holde mig til at i socialdemokratiet har vi lagt vægt på ægte reel dyrevelfærd og så har vi sagt at hvis

det være omfattet af ekspropriation og så må man betale ved kasse et det har man valgt

valgt en langstrakt model på ti og femten år alt afhængigt

har begge slags det syntes vi var dårligt og derfor indtog vi det standpunkt at så kunne vi ikke stemme for det lovforslag og det er det vi gør opmærksom på og så er jeg helt sikker på

i landbruget også fremover blandt andet landbruget som energileverandør

lidt anden snak vi synes godt om landbruget og vi har ingen planer om at reducere

man kan tværtimod klandre regeringen og dansk folkeparti for at have sat landbruget på standby

bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at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

alle folketingets partier undtagen enhedslisten

jo har indgået en række transportaftaler hvor vi er blevet enige om de kommende års transportinvesteringer regeringen mener ikke at der er grundlag for at investere milliarder i en udbygning og

af svendborgbanen da der hverken synes at være store kapacitetsmæssige eller væsentlige rettidighedsproblemer på strækningen

sige at den gennemsnitlige rettidighed i to tusind og ti var på syv og halvfems

svendborgbanen

for passagererne anlæg af dobbeltspor og hastighedsopgradering

ville selvfølgelig alt andet lige altid være en fordel for togdriften det er dog de færreste enkeltsporede strækninger hvor det samfundsøkonomisk ville være en fordel

man kigger på overkørsler

herudover har partierne så i december to tusind og ti aftalt at reservere fyrre million

den indsats vi har aftalt er en taskforce hos banedanmark der skal kortlægge sikkerhedsmæssige risici en opgradering af sikrede overkørsler primært ved nedlæggelse eller opgradering til halv eller helbomsanlæg

vejtrafikanters opmærksomhed ved overkørsler og herudover foretager banedanmark en systematisk screening med inddragelse af kommuner og koordinerer indsatsen med arbejdet for at sikre

nedlægge usikrede overkørsler så jeg må sige at

afvise forslaget om en udbygning og

fra enhedslisten men når det er sagt

opgraderet svendborgbanen til et niveau så den ville blive

mere benyttet end den var på daværende tidspunkt og at opnå

en højere kvalitet

at det har været noget af et forløb

til sagen under den forhenværende trafikminister flemming hansen jeg vil bare sige til ordføreren at

hvad de var blevet brugt til men jeg skal ærligt indrømme her at vi synes

kan blive bedre og vi føler stadig væk ikke

det projekt ud af det vi gerne ville have haft

det skal vi jo have endeligt på plads med ministeren

der kan kigges på den køreplan der er

kunne laves lidt anderledes end den

mere kontinuerlig drift på svendborgbanen

ringe og så ikke stopper på på mellemstationerne der er nogle muligheder det er jo også

er stadig væk det der er besluttet nu må vi jo så se om

af en bedre kvalitet hvis de når at levere dem inden

svendborgbanen som den fynske s togs forbindelse mellem odense og svendborg vi ser også nogle muligheder her for en bedre kombination med den letbane der alt andet lige skal gennemføres i odense på et tidspunkt

der ligger omkring det her og vil også gerne være med til at optimere det

dette beslutningsforslag at der anlægges dobbeltspor på svendborgbanen mellem odense og svendborg det er jo en fantastisk omsorg for netop dette stykke bane i betragtning af at dele af hovedbanenettet som er langt hårdere belastet blandt andet

stadig væk har enkeltsporede strækninger

som hører under den kollektive trafik og der kan man sige

gode forslag i min verden kommer det i hvert fald i første række at vi får fundet nogle penge til hovedbanen jeg har selv haft fornøjelsen af at rejse med svendborgbanen

og jeg har aldrig oplevet kapacitetsproblemer selvfølgelig kan der være det om morgenen når folk skal på arbejde

der er mange der bruger banen men den gennemsnitlige belægningsgrad kan næppe begrunde en milliardinvestering i den størrelsesorden som enhedslisten

årligt er bevilget til banedanmark enhedslisten skønner

rose enhedslisten fordi man har anvist finansiering

det skal finansieres via oliepenge fra

at man aflyser motorvejsprojekter

gøre vælgerne klart hvad det er der venter ude i fremtiden hvis enhedslisten nogen sinde skulle opnå at blive parlamentarisk grundlag for en rød regering

selv om der er hårdt brug for dem længere køer på vejene til fordel for mere jernbane der hvor der ikke er behov

og vi har derfor løbende haft

den egentlige afhjælpning sker jo i to tusind og nitten og nu krydser vi alle de fingre vi kan krydse

der er ingen tvivl om at det er det gammeldags

signalsystem der er den egentlige årsag til problemerne som ministeren

har vi jo brugt en del penge på at få iværksat

overkørslerne således at vi ikke løber ind i rædselsfulde situationer som

prøver vi jo fra forligskredsens side at

vi kan for at forbedre forholdene på svendborgbanen

som de andre forligskredsmedlemmer har sagt så

milliard kroner til at gennemføre enhedslistens beslutningsforslag men der skal ikke herske tvivl om at vi er opmærksomme på det og ministeren har jo også så sent som for et par måneder siden gjort rede for hvilke ambitioner han har for at sikre at togene kører rettidigt

ikke støtte forslaget men det har vores

er først og fremmest med henvisning til at vi jo har en stor transportaftale en grøn transportaftale

tager højde for en lang række af de fremtidige udfordringer der er ikke mindst på jernbanesiden

det set med vores øjne er sådan at det man har lagt op til

holdbart derfor mener vi at vi fortsat bør håndtere spørgsmål af den her karakter inden for de aftalerammer som ligger og hvor vi jo forsøger at komme rigtig langt det er det radikale venstres målsætning at

hele det danske jernbanenet elektrificeret på sigt og at man får et materiel der svarer til det og at man på den måde får et velfungerende jernbanenet

vi jo dog i gang med at udfolde

de øvrige partier i folketinget har indgået en aftale om hvordan der skal investeres i infrastruktur i de kommende år det er også korrekt at det indbefatter at man blandt andet investerer en del milliarder i

og det er jo sådan set kunne man sige den vigtigste grund til at enhedslisten ikke er med i aftalen der er dog en grund som er

man sige og det er at vi aldrig nogen sinde bliver inviteret til forhandlinger jeg ved ikke hvilket indtryk man har af os siden man ikke

for dørene til den slags forhandlinger men lad det være det

prioriterer helt entydigt at satse på udbygning af jernbanenettet og det gør vi gerne på bekostning af investeringer i motorveje for man skal jo ikke være bleg for

klimasammenhænge diskuterer hvordan vi skal reducere

da også sådan at hver eneste gang

side har forsøgt at få en forklaring på hvordan man forventer at den såkaldt grønne transportaftale

nogle karakteriserer enhedslistens finansiering på det her område som urealistisk

er det fordi man har valgt at lave en aftale som med sikkerhed fastholder transportsektoren som et af de største problemer og udfordringer

kan få det klare indtryk at odense svendborg banen er

velfungerende succeshistorie hvor det går rigtig

når man så besøger de dele af landet får nok nogle andre forklaringer hører nogle andre historier

som enhedslisten lægger op til

opgraderinger der jo også ligger i forlængelse af de aftaler som blev indgået i nitten otte og halvfems

bare se hvis man kigger tilbage på de resultater der blev opnået dengang at hvis det stadig væk havde været

været lidt færre motorvejsudbygninger men jeg tror nu ikke

sagen er jo at transporten afvikles betydelig mere effektivt hurtigere og bedre de steder hvor der er motorveje ved hjælp af jernbanedrift end den gør ved

rundt på en motorvej så sagen er jo at enhedslistens indflydelse på det her område formentlig

trængselsproblemer mindre forurening og i virkeligheden større tilfredshed og større udviklingsmuligheder blandt andet for de mennesker

i svendborg forslaget indeholder jo en række konkrete ændringer og forbedringer i

til svendborgbanen der vil føre til at transporten kan afvikles hurtigere at den kan afvikles uden forsinkelser og at der kan indsættes flere tog og pointen i det

at indsætte flere tog er jo at det der er nødvendigt også på en bane som odense svendborg

er nogle tog som holder ved rigtig mange stationer og så nogle tog der ikke holder mellem odense og

hvis man skal drive det effektivt hvis man skal drive det sådan ikke risikerer at der optræder mange forsinkelser så er det

bane eller i hvert fald på de mest udsatte områder at have muligheder for at togene

det er underligt at enhedslisten interesserer sig så meget for odense svendborg banen af hensyn til

følger med i den her debat skal jeg sige at

har kastet sig særlig kærligt over sydfyn de andre områder hvor der er dårlige baneforbindelser har vi jo været igennem adskillige gange og diskuteret hvad vi skulle gøre ved

er det efterfølgende blevet en del af aftalerne at man skal skabe forbedringer for eksempel også i syd og

råd til så den ene motorvejsstrækning og så den anden motorvejsstrækning

også dem man ikke har råd til men som man er i færd med at love at man vil gennemføre i fremtiden

kigger ud over landskabet vil jeg sige at hvad angår ufinansierede løfter på

har enhedslisten ingen muligheder for at følge med når man kigger på hvad forskellige politikere valgt i forskellige dele af landet som er medlemmer af de partier der har indgået transportforliget går

hænger det også sammen med at det som jo er i gang i det her område er

konkurrerende kørsel på hovedbanenettet fra københavn til aalborg

er han jo i færd med at skabe konkurrence andre steder

noget man kan filosofere længe over når man ser hvordan det er gået på kystbanen

at få det til at fungere nogenlunde da arriva overtog det i midt og vestjylland og hvad konsekvenserne bliver hvis man igen sender noget i udbud og der er nye aktører der kommer på banen at det skulle være løsningen på de udfordringer der er i det her område tror vi i hvert fald ikke på vi synes at de ressourcer man bruger til at gennemføre udbud og det er

meget bedre bruge ved at forbedre den mulighed der er for

men også hvad det kunne bruges til hvis man var i stand til at sikre en bedre og mere effektiv drift af tog på tognettet over fyn i trekantområdet og så videre i forhold til at reducere de trængselsproblemer som nu er på motorvejene

de ledende medlemmer af dansk pelsdyravlerforening så det

også rigtigt at de løses langt langt mere effektivt ved at lave bedre togforbindelser ved at flytte gods og mennesker over på skinner end ved desperat at forsøge

udvide motorvejene i en takt som man når det kommer

er kommet med her i dag ikke bliver vedtaget og jeg kan da bare sige til de mange udmærkede mennesker der er

og venligt pres på deres folketingsmedlemmer i nogle af de partier som indgår i i transportforliget der er jo ingen grund til

holde sig tilbage med eksorbitante ønsker i forhold til hvad pengene skal bruges til

skulle man så synes at det måske var bedre at satse på en transportpolitik der fokuserede på at man løste de miljømæssige og de klimamæssige problemer samtidig med at trængselsproblemer så er enhedslisten jo stadig væk

så må sige til rådighed for fornuftige forhandlinger og samtaler og det gode gode ved det transportforlig er lavet den her gang er jo at kan man finde penge

ser da frem til at afprøve de muligheder der måtte være på det område

bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget folketingsbeslutning henvises til trafikudvalget hvis ingen gør indsigelse er det vedtaget det

åbnet transportministeren

helt overordnet og indledningsvis vil jeg gerne udtrykke min forståelse for enhedslistens forslag der jo netop sigter på at omstrukturere ordningen for rejsetidskompensation for togpassagerer det er jo sådan at et enigt finansudvalg

i to tusind og seks godkendte de nuværende kompensationsordninger og enhedslistens forslag retter sig primært mod reglerne for pendlerrejsetidsgarantiordningen

at den nuværende ordning har visse indbyggede svagheder

også er grunden til at dsb og banedanmark i fællesskab i øjeblikket arbejder på at forenkle målesystemerne for togenes rettidighed hvilket skal ligge til grund for revisionen af især pendlerrejsetidsgarantiordningen

det nye rettidighedsmål som vil ligge til grund for rejsetidsgarantien vil blandt andet fokusere på passagerernes forsinkelse frem for et togs forsinkelse tage højde for at tog der kører i myldretiden vejer tungere end tog der kører om aftenen vægte en station med et større passagergrundlag tungere end en station med et mindre passagergrundlag medregne enhver forsinkelse hvilket vil sige at udregningen af om et tog er mere end fem minutter og ni og halvtreds sekunder

når dsb er blevet færdig med de sidste detaljer i den nye rejsetidsgaranti vil jeg præsentere den for de partier der drøftede den nuværende garantiordning der arbejdes jo på at det nye målesystem for rettidighed indføres i løbet af efteråret to tusind og elleve altså i år således at det kan træde i kraft i forhold til pendlergarantiordningen primo to tusind og tolv det er regeringens opfattelse at der med den allerede iværksatte revision af pendlerejsetidsgarantiordningen tages højde for de substantielle dele af enhedslistens forslag og med hensyn til enhedslistens

om at lade ankenævnet for bus tog og metro behandle spørgsmål om erstatning må det afvises ankenævnet for bus tog og metro er en ankeinstans og har derfor som præmis for at behandle en sag at kunden allerede har rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet uden

at opnå en tilfredsstillende ordning

dog for god ordens skyld gøre enhedslisten opmærksom på at ankenævnet for bus tog og metro som ankeinstans har behandlet sager der omhandler rejsetidsgarantiordningen men på den baggrund mener jeg altså at

er et velfungerende system for indgivelse af klage til trafikselskabet med efterfølgende mulighed for at anke afgørelsen til ankenævnet for bus tog og metro

enhedslisten ønsker dansk folkeparti er for så vidt enige i at den nuværende ordning sagtens kan forbedres

vi vil i dansk folkeparti tage stilling

foreligger forslagsstillerne nævner flere specifikke eksempler på situationer hvor ordningen ikke har virket hensigtsmæssigt jeg tror altid der kan findes enkeltstående eksempler hvor en lovgivning måske ikke helt virker efter hensigten uanset hvor grundig man

jeg synes nu egentlig det er ok at man når der er sådan en kraftig udefrakommende påvirkning

så har en mulighed for at bruge den force majeure

så det ikke medfører store udgifter bare fordi der kommer en snestorm det kan vi vel næppe tillægge operatørerne i

øvrigt synes jeg måske at forslagsstillerne er mere fokuseret på hvordan passagererne kan opnå en kompensation

hvordan vi får større rettidighed det sidste

nok for det vigtigste og det vil vi meget gerne være med til at arbejde yderligere på

vi har også forståelse for at der skal være en god og velfungerende kompensationsordning så vi kan ikke

som det ligger men vi vil afvente resultatet af det arbejde der pågår og så vil vi gerne være med til at revidere ordningen når det

det må være vores mål som trafikordførere og det skal være det vi entydigt arbejder efter

at man har oplevet situationer hvor toget ikke gik til tiden eller bussen var

enhedslisten er meget detaljeret

hvad ordningen skal omfatte og der anser jeg som

at man samler arriva dsb og pendlerforeningen for at skabe et fælles og gennemregnet udspil til en ny rejsegaranti således

på sigt kan få forbedret

skal komme fra a til b på det tidspunkt hvor man forventer det det må være vores fælles mål men jeg synes at enhedslisten skal have ros for at sætte det her på dagsordenen således at vi

heller ikke støtte beslutningsforslaget som det foreligger men det ændrer ikke på at

er af den opfattelse at det er prisværdigt at man på den

lys på ordningerne og er med til

det radikale venstres øjne var det et meget stort fremskridt da man for nogle år tilbage fik lavet en kompensationsordning såfremt en rejse ikke gennemførtes inden for en

rejsetiden som man i øvrigt baserer sig på og måske endda også har planlagt detaljeret

en kompensationsordning ikke desto mindre er det selvfølgelig sådan som også fru anne baastrup var inde på at

med afgangs og ankomsttidspunkter fordi det jo

også af den opfattelse at det derfor er det vi naturligvis først og fremmest som trafikpolitikere

det ændrer ikke på at det er fornuftigt at have en rejsetidskompensation det føles retfærdigt for rigtig mange og enhedslisten skal ikke have utak for at man holder fokus på at den debat naturligvis skal være der og at der

derfor ser vi da også frem til at man i udvalgsarbejdet måske kan kigge på om det her

kompensationsordningen aldrig bliver taget i anvendelse fordi togene altid kører til tiden

ikke sker nogen uregelmæssigheder det ville jo klart være den største fordel men af samme grund kan det måske være meget godt at have en kompensationsordning for det ene er jo at den sådan set sikrer de mennesker der

alligevel bliver udsat for forsinkelser en

det andet er jo at det også ved at det påfører det pågældende selskab en ekstra udgift giver

man sige en motivation i forhold til at man

økonomisk bedre end hvis de ikke er i orden jeg vil godt sige at

vi i enhedslisten er helt enige i at den rejsetidskompensation som man

rigtig stort fremskridt og at

mange passagerer som har oplevet det som et løft af serviceniveauet at der blev givet den her kompensation det der så selvfølgelig er sket efterfølgende er at man har fundet

en række problemer i den måde ordningen er skruet sammen på det er der bestemt ikke noget underligt i

meget svært at lave et sæt regler for kompensation hvor man har taget højde for alle tænkelige og utænkelige situationer det kan man måske heller ikke men alligevel

får man penge eller også får man ikke penge

jo fornuftigt at man efter at have ordningen kørende i nogle år så kigger på

ordningen kan forbedres

lyder fornuftigt nok at man inden man lægger sig fast på hvordan den præcis skal

synes at vi har gjort et både godt og velunderbygget

arbejde i samarbejde også med en række pendlergrupper og andre da vi lavede det her forslag så er

involvere alle relevante parter og selvfølgelig

også jernbaneoperatørerne

nogle ting som vi har fremhævet i vores beslutningsforslag som områder hvor vi synes at der er behov for

har været her i dag og de indlæg der har været at der ikke med undtagelse af måske et enkelt område

den store uenighed men at man godt vil have mulighed for at kigge lidt mere på sagerne det som vi har fremhævet er for eksempel spørgsmålet om at det skal omfatte samtlige jernbaneoperatører i dag er det sådan at man i

man skal ind og sikre at det omfatter samtlige men det som vi synes måske et af de værste og største problemer er at når man rejser på en måde hvor man skal skifte undervejs så risikerer man at den største del af forsinkelsen som i virkeligheden

vente på det næste tog får man

for man får kun noget for den forsinkelse som toget har når det kommer til den station man skal skifte på

vi synes i hvert fald at det er vigtigt at man prøver at kompensere folk for den reelle forsinkelse de har fået det synes vi faktisk er

siger at det da godt at man skal diskutere force

er måske at der er lidt for mange som har oplevet at

noget som de ikke opfattede som noget særlig usædvanligt vejrlig men så blev toget forsinket og

de ikke få nogen erstatning med henvisning til det

set enig i at hvis tilstanden er som den var lillejuleaften sidste år

men hvis det er sådan at der ligger blade på skinnerne om efteråret

er jo ikke nogen usædvanlig begivenhed

klimaforandringer som havde ført til nogle uheldige ting

i hvert fald at man skal have mulighed for at gå ind og diskutere så synes jeg også at det er

ordningerne er skruet sammen hvad man skal gøre og så videre det er ikke altid man oplever når man er i den situation at man er blevet forsinket af et tog at

skulle orientere om det lige tænker på at det måske er vigtigt

kompensationsordning for én ting er at man har siddet og

at huske det når man står i den konkrete situation så jeg tror også at når det handler om

kan man sagtens gøre det

fra enhedslisten side når man tænker på at alle partier

alt positivt at samtlige ordførere og

set også ministeren jo siger at problemstillingen er relevant der er elementer i enhedslistens forslag som er fornuftige og derfor kan vi hvis vi bare er en lille smule optimistiske have en lille forventning om at noget af det her vil blive genfundet i en kommende model for hvordan man ændrer

rejsetidskompensationsordningen det ser vi frem til

fremtiden jeg tror at der er rigtig mange ude i det danske land som er glade for at der er enighed i folketinget om at der er brug for igen at kigge på rejsetidskompensationen for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

om at taxabranchen i de tre største byer skal pålægges fremover kun at indkøbe el og hybridbiler i taxaflåder i større danske byer de skal samtidig leve op til et krav om en maksimal udledning på halvfems

kørt kilometer og det vil jeg her komme med regeringens kommentarer til vi kan jo som udgangspunkt ikke støtte forslaget der er på nuværende tidspunkt et meget begrænset udbud af disse nye teknologier for elbiler gælder at de biler der i dag findes på det danske marked hører til blandt de absolut mindste biler som hverken imødekommer behovet for plads eller komfort i forbindelse med taxakørsel hvad angår hybridbiler der udleder under halvfems

alene af hensyn til det begrænsede udbud kan vi ikke støtte op om

de elbiler der udbydes i dag har en rækkevidde på

og da en taxa kører cirka tre hundrede

om dagen vil det betyde at eltaxaen skal oplades i løbet af dagen den infrastruktur der er til rådighed på nuværende tidspunkt tillader kun hurtig opladning eller batteriskifte i meget begrænset omfang og det betyder at elbilen skal tages ud af drift i op til otte timer for at blive opladet et faktum der vil gøre driftsomkostningerne for elbiler endnu højere regeringen har allerede iværksat indsatser for at sikre en mere klimavenlig taxavognpark siden september

og det krav har allerede det første år givet en

løbende udviklingen i udbuddet af biler på det danske marked og i takt med at bilindustrien leverer mere energieffektive biler vil vi skærpe kravene til branchen og det er allerede beskrevet i den gældende lovgivning den nuværende lovgivning stiller alene krav til energieffektivitet på biler med forbrændingsmotor da det kun er disse biler der i dag kan løse taxaflådens opgaver det er regeringens holdning at en eventuel senere ændring af

når udbuddet af biler med alternative teknologier er tilstrækkeligt på den måde sikrer vi at

de mest bæredygtige og omkostningseffektive teknologier der vinder frem for eksempel kunne man jo

biogas også kan være egnet i taxaflåden

vil i givet fald være tale om en afgrænset flåde og behovet for etablering af infrastruktur vil således være begrænset regeringen mener bestemt at

og hybridbiler og derfor har vi også gennemført en række initiativer der giver bedre rammevilkår for disse teknologier for eksempel afgiftsfritagelse for elbiler på tilsvarende vis bliver brændstofseffektive biler også begunstiget gennem lavere afgiftssatser hvilket påvirker hybridbilerne i en positiv retning i transportaftalen fra to tusind og ni er der afsat to hundrede million kroner til forsøg og demonstrationsprojekter med energieffektive transportløsninger disse midler kan blandt andet anvendes til forsøg med el eller hybridteknologi i afgrænsede flåder og vil således sikre viden og erfaring så vi er bedre rustet til at stille de korrekte krav til brugen af nye teknologier i taxabranchen

det kom lidt bag på mig at venstres ordfører ikke var til stede jeg beklager

at jeg ikke stod klar på spring til at begynde med vil jeg gerne understrege at socialdemokraterne altid er positivt indstillet

i fællesskab med sf

har vi tidligere fremlagt et klimaudspil der indeholder mål om at udfase fossile brændstoffer inden to tusind og halvtreds herunder også fossile brændstoffer

i transportsektoren jeg synes derfor det er positivt at behandle

det er på alle måder en vigtig debat at tage socialdemokraterne mener også det er vigtigt at taxabranchen anvender den nyeste teknologi for miljøvenlige køretøjer vognmændene udskifter deres køretøjer jævnligt det åbner mulighed for at introducere miljøvenlige køretøjer hurtigt og anvende den nyeste teknologi i taxabranchen jeg skal dog sige at hvis det aktuelle beslutningsforslag skulle komme til afstemning kan vi ikke støtte det på trods af de ellers gode intentioner der ligger bag i stedet mener vi at vi i de respektive forligskredse skal arbejde videre

forestiller os at dette dette arbejde også kan handle om hvordan vi endnu bedre understøtter en grøn udvikling gennem flere forsøgsordninger vi ved jo at det gode eksempel har en meget stor magt og så vil vi også opfordre til at trafikstyrelsen inddrager blandt andet hybridbiler i deres arbejde når de årligt reviderer energikravsbekendtgørelsen

sikre på at ny teknologi anvendes bedst muligt vores manglende støtte til beslutningsforslaget skyldes for

at der kan være udfordringer med at afsætte hybridbilerne

til private grundet afgiftsudfordringerne kun elbiler er som bekendt afgiftsfritaget

langt mere omfattende problemstilling end dette beslutningsforslag omhandler

til rækkevidde for elbiler er der også en udfordring

kører en københavnsk taxa i gennemsnit omkring tre hundrede og fyrre

kan køre mange kilometer i træk uden at de skal lades op og med en gennemsnitlig rækkevidde på ned til firs til

på en ladning er det meget vanskeligt i praksis at få elbiler ind i vognmændenes flåder

foretaget i hvert fald enkelte forsøg efter hvad jeg er informeret om netop derfor mener vi også at det gode eksempel vil have en meget stor betydning jeg deltog selv for nylig i et arrangement i min hjemkommune sønderborg hvor ti testfamilier skal demonstrere hvordan man i praksis kan

i den daglige transport og det er den type gode eksempler vi naturligvis også ved vil have effekt i en branche hvor langt de fleste chauffører har en meget stor teknisk interesse og viden dermed fjerner man

taxaselskaber allerede selv initiativ til diverse forsøgsordninger eksempelvis er et selskab i gang med støtte fra energistyrelsen med et elbilprojekt mens taxinord afholder kurser i klimavenlig kørsel forsøg som disse er meget vigtige da det er den personlige og positive oplevelse der kan fjerne branchens mistro og lade vognmændene se at de miljøvenlige biler er lige så anvendelige som biler der kører på diesel eller benzin

mener som sagt at dette arbejde kan intensiveres og at formidlingen af denne viden kan gøres bedre der er således allerede gang i en god udvikling i taxabranchen det skal vi naturligvis understøtte så vidt som muligt og ud fra hvad

også opbakning til det hos regeringen socialdemokraternes holdning er at vi bedst hjælper udviklingen på vej gennem flere forsøg mens vi løbende reviderer energikravsbekendtgørelsen vi kan derfor som sagt ikke støtte det aktuelle

vil man fra radikal side udskifte alle taxaer i de tre største danske byer med el eller hybridbiler

man være forsigtig med sit sprogbrug heroppe fra folketingets talerstol for

nøjes med at sige at det nok ikke det mest geniale forslag jeg har været ordfører på

i grunden de tre største byer altså københavn aarhus og odense hvorfor ikke tage de ti største byer når nu for eksempel

konsekvenser for for branchen

blev vedtaget ville der ikke være nogen taxaer i københavn aarhus eller odense om tre år til gengæld

der ikke blive problemer med arbejdstiden

sådan nogenlunde midt i en vagt for en taxachauffør så det kan godt blive nogle lange vagter men dog afbrudt af et godt fornuftigt hvil hvor man skal have ladet sin eltaxa op

dansk folkeparti absolut ikke er modstandere af nye teknologier

op om afgiftsfritagelse for elbiler

eller hybridbiler eller cykeltaxaer det står der ikke i forslaget men det kunne der

en frivillig idé brancheorganisationer

men vi vil som sagt ikke være med til at skabe yderligere problemer for en branche der i forvejen er hårdt trængt blandt andet på grund af ulige konkurrence fra ep tilladelser finanskrise med videre i forvejen har vi jo faktisk strammet blandt andet miljøkravene det synes vi i dansk folkeparti der er sund fornuft i

også strammet reglerne med hensyn til afgifter så vi får

til at køre i nogle mere fornuftige biler som er mere rentable i den daglige drift det synes vi også er sund fornuft

synes vi er direkte ufornuftigt så hvis

beslutningsforslaget pålægger regeringen i det her folketingsår at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage andre nødvendige administrative ændringer der pålægger taxabranchen i danmarks tre største byer fremover kun at indkøbe el eller hybridbiler

og hybridbiler udbredt men både vi og det radikale venstre er med i trafikaftalen for to tusind og ni hvor der står at parterne er enige om at der i taxalovgivningen skal stilles krav om at taxaer ved udskiftning skal være i minimum energiklasse c det er naturligvis ærgerligt at vi ikke kunne komme længere men vi er bundet af aftalen hertil kommer at egentlige elbiler ikke er specielt velegnede til taxakørsel fordi deres rækkevidde er

per opladning det er i givet fald hybridbiler der skal gås efter og hybridbiler med et opladeligt batteri en plug in hybrid findes endnu ikke på markedet og traditionelle hybridbiler for eksempel toyota prius kan os bekendt ikke leve op til kravet om halvfems

klumre i det en gang imellem

tak til ordførerne for de forskellige partier

det her beslutningsforslag fordi vi har et ønske om at man til stadighed diskuterer hvordan man

opnå forbedringer for

at få miljøvenlige køretøjer inden for hele transportbranchen og i det her specifikke

hyrevognsbranchen når vi beskæftiger os med hyrevognsbranchen her

at man i hyrevognsbranchen faktisk har en meget meget stor udskiftning af biler og at det forhold at man har en stor udskiftning gør

at man hurtigt kan komme i gang med at indføre ny teknologi men det betyder også da man jo ikke kasserer dem efterfølgende men tværtimod sælger dem til privat brug

privat bilkørsel jeg skal dog naturligvis med det samme konstatere at

med de bemærkninger der er kommet fra ordførerne står det jo ret klart at det her ikke er et beslutningsforslag som bliver vedtaget alle har vendt sig imod det dog skal jeg sige at at jeg har fået lov til at meddele på enhedslistens vegne som ikke kan være til stede længere i salen i dag at de støtter beslutningsforslaget men selv om

fra de forskellige ordførere faktisk er kommet en række positive bemærkninger om at man til stadighed bør forholde sig til hvordan

kan gøre det så godt som overhovedet muligt jeg vil gerne sige at set med vores øjne handler det jo ikke om at man nu skal tage en branche ud og sige at nu skal i med djævelens vold og magt gøre nogle helt bestemte ting

benytte sig af miljøvenlige køretøjer jeg synes at der er dele af hyrevognsbranchen som faktisk fortjener ros der er rigtig mange i hyrevognsbranchen som interesserer sig for hvordan man kan anvende de allermest miljøvenlige køretøjer også inden for deres branche og selv om det indebærer betydelige udfordringer er der jo faktisk forskellige forsøg i gang forskellige steder som det også har været nævnt eller antydet fra andre ordføreres side

ministeren afviste forslaget ved blandt andet at pege på det som også andre ordførere var inde på spørgsmålet om at man i en sådan branche her kunne have problemer med

så forholder det sig faktisk sådan

i flere af de større byer trapperne at få lavet

arbejder også i danmark med at opbygge

har indgået aftaler med netop det firma better place om at bygge og drive

har en og tres elektriske taxaer som så også selv om de kører mellem de byer blot kan køre ind på batteriskiftestationen og få skiftet batteriet

videre på ny så der findes altså løsninger på hvordan man kan tackle den her udfordring jeg indrømmer blankt at de

vi kommer til at diskutere hvordan vi også kan etablere en lignende infrastruktur til den her type af køretøjer i fremtiden det tror vi faktisk

også langt hen ad vejen i fællesskab vil kunne få glæde af at gøre

sigtet med at fremsætte beslutningsforslaget her nemlig at vi netop får

hvad der sker og at det derfor også betyder at vi naturligvis

føje tid

når man skulle tilrette de nugældende regler fremadrettet også for den her branche overveje hvordan man kunne lave teknologineutrale krav det er jo en rigtig tankegang og den synes jeg man skal rose regeringen for at den også i forbindelse med debatten her peger på

teknologineutrale krav naturligvis er det rigtige i vurderingen af af hvad forskellige typer køretøjer

ministeren fremhævede det så er der flere der har været inde på at

man skal tage en to tre fire eller ti byer ud og så sige at det er her man skal stille fremtidige krav til vognene jeg er enig i at der er et argument der hedder at der er en konkurrence inden for branchen og at det er sådan at branchen jo i dag også byder

på tværs af kommuner og bygrænser og at der derfor kunne opstå uhensigtsmæssigheder

at anslå tonen på i det her beslutningsforslag men vi erkender at vi

fået tilslutning til at beslutningsforslaget kan vedtages i dag vi har dog fået pæne ord med

ministeren og fra andre ordførere og dem vil

med i vurderingen af hvordan vi kommer videre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

til vedtagelse udsættes til tirsdag den syttende maj

ordføreren for forespørgerne herre simon emil ammitzbøll

bede om den her forespørgselsdebat fordi vi

muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder danmarks muligheder for ikke at få et tab af arbejdspladser men at få nye arbejdspladser danmarks muligheder for at få vækst det er jo rart at se den megen optagethed af hvordan vi får lukket de værste huller i dansk økonomi det optager mange både her på borgen og i medierne

også nødt til at komme i gang med at finde ud af hvordan danmark

andre eu lande har planer om

selskabsskat ned og dermed presser den danske selskabsskat endnu mere og det er ligesom i den kontekst

få en debat om hvad man kan gøre for at danmark fremadrettet bliver mere konkurrencedygtigt hvad angår selskabsbeskatning

eneste element når det kommer til beskatning det er alment kendt at liberal alliance også er meget optaget af at få en lavere marginalbeskatning

især hvis vi vil tiltrække store investeringer

på at selskabsbeskatningen i danmark

robust og konkurrencedygtig globaliseringen sætter selskabsbeskatningen under pres fordi det er blevet lettere at flytte aktiviteter og kapital rundt i verden investorer og selskaber kan alt andet lige opnå en økonomisk fordel ved at investere der hvor selskabsbeskatningen er lavest og afkastet efter skat er højest

vil således umiddelbart tiltrække færre investeringer og dermed få et mindre kapitalapparat i form af færre nye maskiner bygninger og anlæg det vil resultere i en lavere aflønning af arbejdskraften

lavere kapitalapparat betyder samtidig lavere skatteindtægter fra selskaber og fra arbejdskraft den øgede kapitalmobilitet gør at selskabskattebasen er mere følsom over for ændringer i satserne dermed stiger de enkelte landes tilskyndelse til at reducere selskabsskatten for derved

skattegrundlaget det kan således føre til skattekonkurrence mellem lande og skabe et nedadgående pres på selskabsskattesatsen selskabsbeskatningen har i den forbindelse betydning for hvor selskaberne vælger at placere deres produktion selskabsbeskatningen har også betydning for omfanget af investeringer i det enkelte land en lavere beskatning vil således øge tilskyndelsen til at foretage yderligere investeringer i det enkelte land derudover har den formelle selskabsskattesats betydning for hvor selskaberne placerer deres overskud og dermed hvor de betaler skat det bemærkes dog at selskabsskatten ikke er den eneste afgørende faktor når selskaberne beslutter hvor de skal

placere deres produktion arbejdsstyrkens kvalifikationer løn og transportomkostninger tæthed til centrale markeder afstand til andre

producenter samt økonomisk og politisk stabilitet er selvfølgelig også afgørende faktorer for en beslutning regeringen har siden to tusind og et gennemført en række ændringer i selskabsbeskatningen blandt andet

beskytte selskabsskattegrundlaget over for internationalt pres

således at satsen ligger tæt på gennemsnittet i eu og i takt med nedsættelserne af selskabsskatten er der sket udvidelser af selskabsskattebasen der er blandt andet sket begrænsninger i rentefradragsmulighederne for at forhindre at multinationale virksomheder placerer

uforholdsmæssigt store renteudgifter i danmark derudover er selskabernes afskrivningsregler

og økonomiske levetider betydeligt udviklingen i danmark svarer til udviklingen internationalt hvor der også er sket et fald i satserne kombineret med en løbende udvidelse af selskabsskattegrundlaget de gradvise nedsættelser af selskabsskattesatsen og udvidelse af skattebasen har medført at den danske selskabsskat i dag fremstår forholdsvis robust i forhold til internationale udfordringer på området den danske selskabsskattesats på fem og tyve procent svarer således nogenlunde til gennemsnittet i eu satsen er lidt over gennemsnittet for

i de større centrale eu lande det er især de nye eu lande

har lavere selskabsskattesatser end danmark men selv om den danske selskabsskat aktuelt fremstår forholdsvis robust og konkurrencedygtig er det nødvendigt løbende at følge den internationale udvikling

har nedsat selskabsskattesatsen med knap en procentpoint

nabolande og større lande sætter selskabsskatten yderligere ned kan det igangsætte et fornyet nedadgående pres på selskabsbeskatningen her i landet der er således ikke umiddelbart planer om en yderligere nedsættelse af selskabsskattesatsen i danmark men udviklingen i andre lande følges nøje derudover afventer jeg resultatet af blandt andet et igangsat analysearbejde med fokus på afdækning af de bagvedliggende årsager til at nogle selskabers

kommissionen fremlagde i foråret to tusind og elleve sit forslag til en fælles selskabsskattebase i eu den såkaldte ccctb tanken om en fælles selskabsskattebase i eu er umiddelbart god og danmark vil deltage konstruktivt i de forhandlinger der foregår det bemærkes dog at der er lang vej til der foreligger et resultat

er en række positive virkninger ved at nedsætte selskabsskatten en lavere selskabsskat vil øge investeringsniveauet både som følge af at indenlandske virksomheder vil investere mere og ved at tiltrække udenlandske investeringer det vil have positive virkninger på størrelsen af det danske kapitalapparat hvilket vil øge arbejdskraftens produktivitet idet lønmodtagere således udstyres med bedre maskiner og anlæg den højere produktivitet

selskabsskatten er derfor i høj grad også en skat på arbejde og en nedsættelse af selskabsskatten vil dermed

medføre højere lønninger og velstand også overførselsindkomsterne der jo reguleres med lønudviklingen vil stige samlet set kan en nedsættelse af selskabsskatten bidrage til at stimulere væksten i danmark men en nedsættelse af selskabsskatten vil medføre et provenutab og med den aktuelle økonomiske situation i danmark

vil efterlade det er vigtigt at være opmærksom på at en selskabsskattenedsættelse kun er ét initiativ

en lang række mulige initiativer til at

investeringer og skabe vækst i danmark derfor er det vigtigt ikke at fokusere ensidigt

en række rammevilkår har betydning for i hvilket omfang dansk økonomi kan tiltrække og fastholde investeringer i danske virksomheder for eksempel er stabile makroøkonomiske forhold samt en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke med til at gøre et land attraktivt andre forhold med afgørende betydning er lønniveauet lønkonkurrenceevnen stabile politiske forhold samt beskyttelse af ejendomsret og retssikkerhed jeg vil afslutningsvis understrege at regeringen er meget opmærksom på at levere gode rammebetingelser for erhvervslivet og selskabsskatten udgør en væsentlig del af erhvervslivets rammevilkår jeg har noteret mig at liberal alliance ønsker en lavere selskabsskat i danmark hvis liberal alliance kan anvise en fornuftig finansiering til det formål

lytter jeg selvfølgelig meget gerne

nævne alle de fantastisk positive ting en lavere selskabsskat vil medføre

selvfølgelig i denne regerings levetid og at nedsætte selskabsskatten

den sat mere ned og at man fik

selskabsbeskatning der er lidt højere end gennemsnittet i eu hvis det stod til liberal alliance skulle vi have en der var markant lavere end gennemsnittet vi ville gerne have at man kunne halvere den nuværende danske selskabsbeskatning der er dog også tolv eu lande der har lavere selskabsskat end danmark og som jeg også nævnte i min begrundelse har både holland storbritannien og ungarn planer om at sætte selskabsbeskatningen

en lang række positive ting hvis vi sætter selskabsskatten

vil der komme flere investeringer i danske virksomheder for det andet vil det blive mere attraktivt for udenlandske virksomheder at placere sig i danmark for det tredje vil det blive mindre attraktivt

for det fjerde vil det blive mere attraktivt

forske og udvikle i danske virksomheder og for det femte vil det blive nemmere at tiltrække ny aktiekapital når danske virksomheder skal startes eller udvides

lavere selskabsskat vil gøre danmark mere konkurrencedygtigt og vi lever altså ikke længere i en tid hvor vi bare kan tænke at danmark er en økonomi vi kan se fuldstændig isoleret fra resten af verden det lyder

man bare kunne fortsætte som man altid har gjort og så skal det nok gå endda der er nogle socialdemokrater der bruger

man også sagde at humlebien ikke kunne flyve

det var de teorier der var noget galt med og derfor er teorien om at velfærdsstaten bare kan fortsætte med sit overforbrug uden at være konkurrencedygtig i et globaliseret samfund også forkert

vi er i liberal alliance utrolig bekymrede for at danmark relativt set bliver et fattigere samfund

altså når man sammenligner med andre rige samfund i verden vi ved jo alle sammen det er blevet gentaget til uendelighed fra denne talerstol at danmark er et fattigere land relativt set de seneste femten år vi er ikke længere i topti blandt verdens rigeste lande og ser man på prognoserne

er der ikke nogen udsigt til at det skulle blive bedre tværtimod om ti år vil folk ikke demonstrere

christiansborg slotsplads for at få højere løn eller bevare efterlønnen om ti år vil man demonstrere for at få uddannelser på samme niveau som i chile og operationer på samme niveau som i sydkorea det er den fremtid der venter os hvis vores generation af politikere ikke tager de udfordringer vi står over for

uden at få gang i den danske vækst selvfølgelig kan en halvering af selskabsskatten som liberal alliance ønsker ikke stå alene der skal være andre tiltag derfor har vi også foreslået at man sætter marginalbeskatningen ned

det er også noget der er med til at gøre danmark mere konkurrencedygtigt i forhold til de lande

presseforlydender om at regeringen overvejer at nedsætte selskabsskatten for små og mellemstore virksomheder det håber vi selvfølgelig har noget på sig men vi ser

noget der gælder specielle brancher eller virksomheder af en speciel størrelse

den europæiske centralbank kom sidste år med nogle beregninger der viste hvis man nu ikke er frisk på

vores forslag om at halvere selskabsskatten fra fem og tyve

så vil det i virkeligheden være til gavn

for den danske samfundsøkonomi det ville faktisk være selvfinansierende og mere til hvis man gik ned med et enkelt

af den europæiske centralbank og ikke noget vi har fundet på i liberal alliance

de her beregninger er foretaget for

mere end tjene sig selv ind hvis man satte selskabsskatten ned med et enkelt procentpoint så man kunne

starte med at tage lidt fat hvis det var

det kan selvfølgelig godt være lidt svært anvise finansiering inden for regeringens økonomiske politik

det ønsker vi ikke i liberal alliance på samme høje niveau

der hele dagen har været diskussioner om om det er værst at det er s sf

ingen forskel man kunne lave en mindre stigningstakt

der var råd til også

nogle skattelettelser på bordet man kunne også gøre noget andet man kunne

det er steget meget under den nuværende regering hvilket vi synes er lettere forunderligt men det kunne jo være at man kunne få det til at gå den anden vej man kunne

se på en mand som på mange måder er

for mange af os nemlig poul nyrup rasmussen der jo sørgede for at have meget færre offentligt ansatte end man har i dag han var i øvrigt også en mand som vel både sænkede marginalbeskatningen forkortede dagpengeperioden og forringede efterlønnen så meget godt kan der siges om den tidligere socialdemokratiske regering

vi synes så bare ikke i liberal alliance

nok vi tror på at det her land har masser af muligheder

for at være et rigt land fremadrettet

så bliver vi altså ikke et rigt land fremadrettet så kan vi sidde og skændes om hvordan vi skal fordele vores fattigdom

de seneste par år i dansk politik

derfor vil vi gerne appellere til især regeringen men i øvrigt folketingets partier

vækst i det danske samfund der mener vi at en lavere selskabsskat er et af de væsentlige elementer fordi det

vi har gjort det billigere for arbejdsgiverne at gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats og billigere at belønne en ekstra indsats under lønforhandlinger lavere skat på arbejde giver imidlertid endnu en

i lighed med danske arbejdstagere er udenlandske kollegaer interesseret i bundlinjen at flytte til et andet land i længere tid eller måske permanent er en stor beslutning og når den beslutning skal træffes siger det sig selv at det er beløbet der går ind på kontoen der er det afgørende ikke det der står på kontrakten for hvilken glæde har man at rejse halvvejs rundt om jorden hvis ens udbytte er på niveau med det man rejste fra derfor er en rimelig beskatning af arbejdskraft vigtigt for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og derfor har lempelserne i skatten på arbejdsindkomst forbedret danske virksomheders chancer for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft evnen til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft er en væsentlig konkurrenceparameter

nødvendige faglige viden og de specifikke kompetencer ikke til rådighed hvorfor så etablere virksomhed i det pågældende land samtidig er det jo en kendt sag at kloge hoveder og kompetente medarbejdere skaber viden og viden kan omsættes i produktion og produktion er ensbetydende med arbejdspladser derfor er danmark nødt til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og derfor er danmark nødt til at have en konkurrencedygtig skat på arbejde og vi er nødt til at være konkurrencedygtige

nødt til at fastholde og tiltrække virksomheder såvel som arbejdskraft det er vigtigt at fokusere på vores evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og derfor er

i venstre anerkender vi at selskabsskatten er en væsentlig parameter men en ud af mange vi er optaget af danmarks velstand at den menige dansker har det godt og derfor lægger vi vægt på en samlet politik der giver optimale vilkår for erhvervslivet vilkår der sikrer vækst og arbejdspladser til gavn for hele samfundet

til fem og tyve procent samt udvidelserne af selskabsskattebasen har medført at den danske selskabsskat fremstår mere konkurrencedygtig

danmark aktuelt har den fjortende laveste selskabsskattesats blandt eus syv og tyve medlemslande folketinget opfordrer regeringen til at følge udviklingen i andre lande og inden for rammerne af regeringens økonomiske politik til fortsat at tage de nødvendige initiativer til at sikre at den danske selskabsbeskatning også

derved at skabe et investeringsvenligt klima således at vores erhvervsliv også i fremtiden kan skabe vækst og tiltrække risikovillig

i de videre forhandlinger der er en kort bemærkning fra herre simon emil

kan siges om at sætte både selskabsskatten ned og for den sags skyld også skatten på arbejdsindkomster det er jo synspunkter som

kan bakke op om i liberal alliance jeg vil bare høre hvad det er for planer venstre har om at sætte skatten

grund at vi ikke har finansiering til det vi har jo sat selskabsskatten ned og med den aktuelle selskabsskatteprocent på fem og tyve har vi en konkurrencedygtig selskabsskat

aktuelt ønske om at kunne sætte den ned

at sætte skatten ned kan danmark overhovedet være konkurrencedygtigt nok

et af verdens rigeste lande og sikre velstand for danske borgere uden at sætte skatten ned altså sagt på en anden måde

er resultatet af ikke at sætte skatten ned i virkeligheden ikke bare det

op af mit forslag til vedtagelse opfordrer jeg regeringen

simon emil ammitzbøll også nævnte i sin egen ordførertale at der sker en udvikling i andre lande

skulle følge udviklingen i andre lande

ofte præsenteres

for det synspunkt at selskabsskatten har afgørende betydning for danmarks muligheder for at tiltrække og fastholde virksomheder synspunktet fremføres navnlig af direktører som har en direkte økonomisk interesse i sænkning af selskabsskatten eller af politikere og partier som har en direkte økonomisk interesse i at støtte de synspunkter det er socialdemokratiets opfattelse at selskabsskatten har betydning for mulighederne for at tiltrække og fastholde virksomheder men at betydningen ofte overdrives når danmark skal føre en aktiv og dynamisk erhvervspolitik

skal vi naturligvis anvende de mest effektive værktøjer til at nå de mål det handler blandt andet om rammevilkår og det handler om målrettet indsats rammevilkårene omfatter ting som arbejdsstyrkens uddannelse niveauet

omfanget af den forskning og udvikling som finder sted i danmark fleksibiliteten på vores arbejdsmarked den infrastruktur vi stiller til rådighed for transport af personer og varer bureaukratiet og de administrative byrder som vi belaster virksomhederne med den arbejdsmoral som er på det danske arbejdsmarked sprogkundskaberne den geografiske beliggenhed omfanget af korruption

elementer skatteministeren nævnte nogle andre men

nogle elementer som i hvert fald er af betydning for virksomhederne når de skal lokalisere sig i danmark når

skal udvide i danmark og så videre problemet er at det under vko regeringen

gået den gale vej med rigtig mange af de her rammevilkår eksempelvis uddannelsen uddannelsesniveauet er faldende eksempelvis besparelserne på forskning og udvikling eksempelvis fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

nogle der vil sige jo jo men selskabsskatten er også et vigtigt som jeg sagde indledningsvis afgørende rammevilkår faktum er at relativt få selskaber betaler selskabsskat i danmark i to tusind og ni

af alle selskaber ifølge danmarks statistik selskabsskatten skatteministeriet har så med rette påpeget

skal der fraregnes foreninger

at det er relativt få selskaber som betaler den selskabsskat som bliver betalt i danmark hvilket svækker argumentet om at det her

hertil kommer at det i udpræget grad er den finansielle sektor

nordsøen som betaler selskabsskatten en lempelse af selskabsskatten vil derfor være erhvervsstøtte til præcis de her sektorer hvilket der næppe

erhvervsmæssig stor ræson i socialdemokratiet vil sammen med sf

hvilket i øvrigt stemmer fint med at danmark i dag har en selskabsskatteprocent som ligger under gennemsnittet af eu femten landene

nogle af de lande som ligger under er jo ikke ligefrem lande man kan fremhæve som eksempler på at her

island og irland som er blandt de lande som har en markant lavere selskabsskat end danmark socialdemokratiet og sf vil koncentrere kræfterne om at skabe gode rammevilkår for virksomhederne og lave målrettede ordninger som hjælper virksomhederne til vækst

om fremrykning af offentlige investeringer

sætte det ind i den politiske kontekst som er i folketinget i dag venstre konservative og dansk folkeparti ved godt

til at blive sænket foreløbig og lægger derfor op til en folketingsvedtagelse i forlængelse af dagens debat som bekræfter præcis at det her er et område hvor man gerne ville

på det rene med at her kommer man ikke til at kunne gøre noget i ganske ganske lang tid

selskabsskatten reformen skal så bibringe et øget provenu på tre milliard kroner årligt hvordan har man tænkt sig

danmark vi ved at der i danmark bliver givet erhvervsstøtte årligt i en størrelsesorden

at pålægge den siddende regering bare at gøre

det har regeringen pure afvist at gøre

en situation hvor vi har et borgerligt flertal i danmark som bruger tre og tyve til fire og tyve milliard kroner om året uden at spørge sig selv

hvis vi nu startede med at lave en evaluering

kan anvendes bedre end tilfældet er i dag så det var bare et sted at starte

erhvervsstøtteordninger

af selskabsskatten som er en procentsats af hvor meget virksomhederne skal betale i skat af deres overskud

jo ikke bare udtrykkes som procenten femogtyvende det blev nævnt oven i købet

er afgørende selvfølgelig også er hvordan man opgør skattegrundlaget hvordan finder man skattegrundlaget for selskaberne og noget af det som

venstre konservative og dansk folkeparti ikke vil være med til at opgøre skatteudgifterne skatteudgifterne er afvigelser fra de eksisterende skatteregler hvis det ikke er selskabsskat så ved jeg ikke hvad det

der kan man jo læse at

så er der også nordsøolien og så er der en indsats mod skattetænkning men hvis vi bare holder os til de

fire milliard kroner ud af erhvervslivet og

jeg undrer mig over

at arbejdspladser når man jo i alle andre sammenhænge går

selv om den er historisk lav

danske arbejdspladser det er dansk folkepartis synspunkt men jeg mener simpelt hen det er substantielt forkert jeg har svært ved at se

når man tænker på hvilke avancer der er i øjeblikket skulle konstituere et problem jeg konstaterer at dansk folkeparti venstre og konservative har lavet en aftale derude som betyder at vi i de næste mange mange år er låst til at få et uacceptabelt lille provenu ind

men at det skulle koste arbejdspladser at ændre på det har jeg meget svært ved at se

om var om ikke de fire

ikke de hundrede million kroner fra nordsøolien eller skattetænkningen

blive enige om skal stoppes men

og

løbet af et fem og fyrre sekunders indlæg lykkedes

er at lave reel politik så lad os se på det der står tilbage og det er fuldstændig rigtigt at vi vil beskatte den finansielle sektor med to milliard kroner mere for at finde penge til at styrke uddannelsen i den danske folkeskole som herre mikkel dencker og hans parti har sørget for i dag producerer dårligere uddannede elever end nogen sinde før den arbejdskraft som er det allerallervigtigste konkurrenceparameter for virksomhederne sandheden er herre mikkel dencker

fører en ekstremt kortsigtet økonomisk politik som kommer til

koste os arbejdspladser rigtig rigtig mange arbejdspladser

svigter det eneste reelle grundstof vi har i danmark nemlig de unge mennesker som heldigvis befolker det her samfund

ændre støtteordninger så

der kommer to milliard kroner mere ind men vi har jo også sagt mikkel dencker hvis

man kunne benytte lejligheden til på et eller andet tidspunkt at læse dokumentet færdigt at de penge skal føres tilbage til erhvervslivet blandt andet som fradrag i forhold til klima og miljøvenlige investeringer så på den måde bliver der ikke

fair løsning at s og sfs skatteforslag betyder at halvdelen

erhvervsstøtteordningerne herunder de skatteudgifter som der er jeg ved godt det er meget meget ønskeligt og populært

læse teksten sådan at det drejer sig

om en regulering af selskabsskatteprocenten

set også have færre erhvervsstøtteordninger det står i vores reformprogram så det er meget oplagt men

også en retorisk smart måde at gøre det på hvis man befinder sig på rigtig tynd is sandheden er og det vil herre simon emil ammitzbøll også hvis han vil have den godhed at investere ti minutter af sit liv på at læse dokumentet

vores skattepolitik til ende at vi har sagt at de penge som vi skal have ind vil vi finde blandt andet ved at reducere gennemgå og ændre de erhvervsstøtteordninger som der er i øjeblikket herre simon emil ammitzbølls og øvrige ordføreres påstand om at det her skal føre til en generel regulering af selskabsskatteprocenten er der ikke basis for

som er fremlagt og den skattepolitik som socialdemokratiet og sf har lagt frem det er en skræmmekampagne

jeg vil ikke bringe den store afsløring i dag når jeg siger at dansk folkeparti ikke har nogen planer om at nedsætte selskabsskatten som jeg kunne forestille mig liberal alliance havde hede drømme om dansk folkeparti ser ikke noget behov for at ændre på selskabsskatten vi mener at vi i dag har en selskabsskat som fremstår sund robust

over for vores nabolande den tilvejebringer et relativt stabilt provenu hvis man

nævneværdigt provenu på grund af at selskaber fravælger danmark

siden hen har regeringen og dansk folkeparti i fællesskab gennemført to nedsættelser af selskabsskatten først til otte og tyve

seks år siden og siden til de nuværende fem og tyve procent

en skattesats som netop er konkurrencedygtig over for vores nabolande så vi ikke som land bliver fravalgt på grund af beskatningen og det

ser noget behov for at ændre på den vi er godt nok bevidst om at

danmark også fremadrettet har et stabilt provenu for selskabsskatten og selskaberne samtidig er konkurrencedygtige

område vi vi mener der skal der skal arbejdes med

regeringen arbejder med for tiden

noget som beskatning af multinationale selskaber altså hvordan man sikrer at de ikke flytter deres overskud ud af landet til lavskattelande og undgår dansk beskatning det er almindelig kendt at mange

ikke betaler ret meget i skat nogle betaler slet ikke noget og har ikke betalt i mange år

ser vi på lang sigt som uacceptabelt hvis det foregår via fordækte metoder og

imødeser vi da også at regeringen inden alt for lang tid kommer med

sine konklusioner på arbejdet og vil fremlægge nogle ideer til hvordan man kunne gøre tingene endnu bedre vi

den politiske dagsorden egentlig mest af alt handler om at få rettet op på økonomien efter en

overveje nye skattelettelser enten til de mest velstillede eller til selskaberne

så selskabsskatten det handler om hvor liberal alliance

som det er fremgået af flere andre taler herunder skatteministerens

i dag helt konkurrencedygtig

på gennemsnittet i eu sammenhæng

med eu femten landene og og det er ikke noget problem for danmark at have den selskabsskattesats som vi har

velstilledes lommer eller i de store danske selskaber der først og fremmest vil få gavn af lavere selskabsskat

som liberal alliance gør her på trods af at der faktisk ikke er noget problem

det som virksomhederne har interesse i i forhold til rammevilkårene

jo i høj grad alle mulige andre ting end skatten det handler om retssikkerhed

er en høj arbejdsmoral og et velordnet arbejdsmarked som

er en ordentlig velfærd hvor man betaler over skatten og ikke med alle mulige sociale bidrag på den enkelte virksomhed

medarbejdernes børn kan komme i daginstitution og

personskat vi har har danmark alligevel kunnet kombinere høj velstand høj velfærd konkurrencedygtighed investeringer og en gunstig erhvervsudvikling så betyder skatten selvfølgelig også noget i hele det her store billede men det er langtfra det vigtigste det kunne bekræftes for nylig i en undersøgelse lavet af dansk byggeri der også er blevet refereret i forskellige medier

til danmarks radio tilbage i september to tusind og ti om selskabsskatten da man også diskuterede selskabsskattelettelser

nu bliver jeg nok myrdet af mine kolleger i erhvervslivet

give ham ret i det er hele den her lange række af andre ting der i virkeligheden er endnu vigtigere og i det omfang at selskabsskatten betyder noget er danmark så egentlig på sikker grund med den sats

som vi har nu hvis man ser på hvem der betaler selskabsskatten i dag

i helt udpræget grad betaler den er de

at lette selskabsskatten er helt umiddelbart altså

til bankerne og det er sponsorerne

være med at understrege betydningen af at vi får gjort mere for at standse det som som vi må opfatte

eu med diskussionerne

som som skatteministeren sagde nu endelig vil jeg bare understrege til de spørgsmål som som jeg godt kan regne ud kommer

selskabsskattesatsen den skal blive hvor den er og de omlægninger vi laver ender tilbage i erhvervslivet med et nyt klimafradrag

at give skattelettelser på selskabsskatten som som også indebærer store skattelettelser til bankerne dem har de nydt rigtig godt af

hvor man havde nogle helt helt enorme overskud men altså betalte mindre i selskabsskat der synes vi det er fair

skatten på bankerne

set det er langt mere fremsynet at sørge for at vi har en god velfærd at vi har gode uddannelser at vi ordentlig infrastruktur at der stadig er et velordnet arbejdsmarked og alle de andre ting der skal til for at sørge for at vi har et godt erhvervsklima i danmark end bare bevidstløst at stirre sig blind på selskabsskatten og som sagt forbliver den altså fuldstændig i ro

for at s

krisen i danmark var at give nye skattelettelser der ikke hjalp i forhold til at skabe arbejdspladser

sørge for at få gang i investeringerne og få skabt nogle arbejdspladser

to af de milliarder som herre mikkel dencker omtaler

til at gå direkte til investeringer i klimaforbedringer

i energiforbedringer af danske virksomheder så de bliver mere konkurrencedygtige vi vil lave straksafskrivning vi vil forbedre uddannelse og

den præmis herre mikkel dencker lægger ind i i sit ellers finurligt formulerede spørgsmål

så koster det arbejdspladser men jeg tror ikke vi kan få noget klart svar

til gengæld stille et andet spørgsmål til herre jesper petersen

står i forbindelse med omlægningen af selskabsskatten annulleres regeringens overkompensation af erhvervslivet ved de seneste to ændringer af selskabsskatten

betyder det at oppositionen vil have selskabsskatteprocenten op på tredive procent igen

man har sænket selskabsskatten som i dag er på fem og tyve procent

to milliard kroner i øget beskatning af bankernes overskud og to milliard kroner kommer fra omlægning af erhvervsstøtteordninger penge der går tilbage til erhvervslivet

en fremadrettet erhvervspolitik der kan skabe nye job

og give et klimafradrag til virksomhederne så de kan investere i at blive dygtigere til at producere uden at bruge så meget energi

godt for miljøet og for deres konkurrenceevne

går tilbage til erhvervslivet de to andre milliarder

går til til bedre uddannelse og det er det der er lagt frem der vil ikke blive ændret på selskabsskattesatsen det er blevet sagt et par gange men jeg siger det gerne en en gang til

hele tiden man vil have et provenu på tre

herre jesper petersen kommer tilbage i form af klimainvesteringer men der vil man kun bruge en milliard kr altså går de resterende penge bare ned i et stort sort hul til en ufinansieret plan fra socialdemokraterne

høre hvordan det jeg svarede fuldstændig

gjorde at det spørgsmål som herre mads rørvig nok havde forberedt hjemmefra ikke var

fair løsning handler det om godt fire milliard kroner alt i alt

fra bankernes overskud og to milliard kroner fra en omlægning af erhvervsstøtteordninger det er det der står i en fair løsning så kan man godt læse ting der er ældre end

det men det kommer man galt af sted med

bankernes overskud går direkte til bedre uddannelse

veluddannet befolkning og ikke skære ned på uddannelse og

men pengene går altså tilbage til erhvervslivet i form af de ting som

sf selv afslører hvordan de hænger sammen

man jo også se at der på et tidspunkt er noget snak om

vil vi hæve selskabsskattesatsen det var så et andet sted end det som jeg nævnte for herre nick

som gjorde ham så utilpas men det her citat kan jo også bekræftes og hvis man ellers har lyst til at

programmer man selv fremlægger kan man jo se at jeg som sædvanlig har ret

man har en plan om at man hvis man ikke kan få frivillige aftaler med erhvervslivet om at fjerne de her tilskudsordninger

at have økonomiske planer der hænger sammen og ikke bare

om sig med store skattelettelser

jeg nok mene at socialdemokraterne og sf er noget bedre kørende end liberal alliance

fem og halvfjerds milliard kroner i nye skattelettelser der var i i forrige uge i de annoncer

i næste uge jeg mener bare for at vi ligesom kan fortsætte debatten jeg synes ikke det er helt seriøst

danmark hvis vi stadig skal være et ordentligt velfærdssamfund at føre den økonomiske politik som liberal alliance lægger op til det vi har sagt om erhvervsstøtten hvor vi jo vil lave en omlægning for godt to milliard

og bestemme på christiansborg alene hvordan det skal skrues sammen vi vil gerne have en dialog med erhvervslivet om hvor

der er nogle ordninger er forældede

vi har langt flere forslag til besparelser og effektiviseringer i den offentlige sektor end vi har forslag om skattelettelser så der er et klart plus hvis det er det man ønsker sig og det er det vi ønsker os

eller hvad det nu hedder der blev ikke svaret på mit spørgsmål

havde forventet det jeg havde håbet det stod der det jeg sagde

man skulle være fair

det står der men det mente vi ikke helt alligevel eller også sige hvad man så mener

er ligesom kun de to muligheder så giv dog et ordentligt svar

vi skal jo videre der står også i en fair løsning

er helt rimeligt at kræve større skattebidrag

multinationale firmaer samt olie og gasproduktionen i nordsøen uden for eneretsbevillingen

eller i form af skattefritagelse

at gennemgå med en tættekam i en dialog med erhvervslivet og ikke bare sidde og

dér at pengene kommer fra og ikke fra

trods af at oliepriserne nu er langt langt højere end de var da man lavede aftalen

skumme fløden i helt urimelig grad af det der er vores fælles råstoffer i undergrunden det er så den politik man vælger at føre fra borgerlig side

men kan herre jesper petersen ikke bekræfte at det som bankerne tjener penge på er at de låner ud til en højere pris

en isoleret bankøvelse men det bliver to milliard

dyrere at være danskere og dyrere at drive erhverv

helt så voldsomt store milliardoverskud som de gjorde

gennem sidste årti så hvis der er nogen der taber penge på det så kan det være at

om at have færre gebyrer og få rimelige priser for

set lige sagt at enhver form for selskabsskat enhver form for skat på bankerne

har noget at gøre med at det skærper konkurrencen eller giver mindre overskud mindre udbytte men det bare er noget men tager direkte fra danskerne så har man

at beskatte aktieudbytter forskelligt afhængigt af om det kommer fra den ene type virksomheder eller den anden

bliver uddybet lidt men virkeligheden er jo den

i danmark så udmønter det sig i

derfor vil de penge som herre jesper petersen taler om betyde at den almindelige bankkunde skal betale mere for sine bankforretninger og at dansk erhvervsliv skal betale mere for sine bankforretninger så drop nu alle de der pæne ord om at det

man vil en masse reelt for virkeligheden er at den politik man

vil føre til at dansk erhvervsliv vil opleve at det bliver dyrere at drive virksomhed i danmark og det vil jo ikke gøre det mere attraktivt og være med til at skabe fundamentet for vækst og velstand som

ikke betvivlet af nogen nogle meget meget store overskud i de gode år det kom efter at regeringen havde givet selskabsskattelettelser der i helt udpræget grad er kommet finanssektoren til gode ikke alle mulige små og mellemstore virksomheder

ikke betaler selskabsskat men de store virksomheder især

at vi har et samfund i danmark med købekraft

nogle af de kæmpe skattelettelser der er givet til dem

tager vi tilbage skatten på bankernes overskud vil vi øge for to milliard kroner penge der går direkte til at forbedre uddannelserne

er helt afgørende for at danmark skal klare sig

i fremtiden hvor regeringen jo flopper totalt det er der fremtid i

indirekte via erhvervsstøtteordninger

jesper petersen virkelig på at den model virker

ind på den konto baserer

evalueret i årtier og som den her regering jo ikke vil være med til at skabe øget åbenhed

ikke længere opgøre hvor store skattefritagelser der faktisk bliver givet

de åbne og lyttende mennesker vi har heldigvis to ører og kun én mund

allerede begyndt at komme med input til

omlægningen kommer jo tilbage til erhvervslivet hvorfor ikke tage en

dialog med dem om det i stedet for bare

beslutte det på christiansborg sådan decideret frivillighed

en form for åbent og godt lederskab at tage nogle af

at lønsumsafgiften hvor herre jesper petersen

ud af overskuddet det er ikke virkeligheden

drift i almindelighed overvæltes på kunderne

hvad så med de små og mindre banker

men her forringer man jo bankernes mulighed for at levere den kapital

for at der er gode uddannelser en ordentlig infrastruktur at der stadig er et velordnet arbejdsmarked og at

haft meget store overskud dem vil vi gerne beskatte lidt hårdere men

regeringen har givet store skattelettelser til bankerne

egentlig skulle bidrage mere til fællesskabet og sørge for at vi får bedre råd til

heldigvis nogle varme støtter på christiansborg i form af de borgerlige politikere der vil sørge for at bankerne ikke skal betale mere i skat på trods af bankpakker og tidligere skattelettelser og så videre

sørge for bedre uddannelse det er da

regeringen har siden den tiltrådte sænket selskabsskatten fra tredive procent til fem og tyve procent over to gange og

vi konservative medvirker gerne til at sænke selskabsskatten så snart der viser sig et råderum

hvis andre lande sænker selskabsskatten vil det nemlig mindske lysten til at investere i danmark

vi ser helst at vi i danmark til enhver tid ligger i førerfeltet i forhold til skattepolitikken og altså

og det gør vi både på personsiden og på skatteafgifter for erhvervslivet fordi det skaber velstand

hvis tendensen med lavere selskabsskattesatser fortsætter i europa og danmark ikke også sætter satsen ned vil det skade væksten hos os det er derfor af afgørende betydning at vores selskabsbeskatning er konkurrencedygtig

de lande vi normalt sammenligner os med

skulle man lige liste nogle af argumenterne for at sænke selskabsskatten så er det

vismændene det økonomiske råd viser at en lavere selskabsskat vil øge investeringerne i kapitalapparatet

man bruger til at producere varer og de ydelser man leverer tal viser at de udenlandske investeringer i danmark er lavere end i andre sammenlignelige land og england sænker sin selskabsskattesats trinvis frem mod to tusind og fjorten selv om man er igennem en økonomisk hestekur og andre lande som tyskland har givet udtryk for at man også

ny rapport fra cbs viser at bnp vil stige med seksten milliard hvis danmark bliver lige så gode til at tiltrække udenlandske multinationale selskaber som sverige faktisk er så

de konservative medvirke til en række andre initiativer vækstinitiativer i nær fremtid som netop skal skabe vækst

forrige ordfører nemlig herre jesper petersen fra socialistisk folkeparti

skattelettelser til bestemte brancher bestemte virksomheder som det blev antydet vi giver til

sådan at man kan beholde en større del af den arbejdsindkomst man har tjent eller af de penge man i øvrigt har haft i overskud i sin forretning

liberal alliance her har talt for

i i særlig grad komme netop bankerne til gode

man også se at netop mange nystartede virksomheder vækstvirksomheder som investerer kraftigt og som i startfasen har underskud

den præcise virkning af en nedsættelse af selskabsskatten her og nu ville være særlig hensigtsmæssig jeg må sige til liberal alliance at det jo

liberal alliance vil nedsætte indkomstskatten det er ikke mange uger siden vi behandlede et forslag her i salen hvor liberal alliance ville have en analyse af punktafgifterne med henblik på

selskabsskatten der holder for jeg skal sige

de glade dage i mogens glistrups fremskridtsparti de første år hvor han var her hvor hvor han tordnede løs mod alle skatter

fremsatte helt ubrugelige forslag til hvorledes man skulle dække udgifterne og

til til at give provenu har vi jo ikke set tværtimod er vi i den situation i danmark at vi har et stort underskud på statsfinanserne og hvad vi kunne finde af midler

at styrke statens finanser det er bla hvad de nuværende forhandlinger om ændringer i efterløns og tilbagetrækningsreglerne handler om det er ikke for at de penge skal gives ud til skattelettelser men fordi

skal bruges til at styrke statsfinanserne hvad der også er helt

for forslaget men stemmer imod det jeg erkender at det

at vi har en robust og konkurrencedygtig selskabsskat det har vi i hvert fald når det drejer sig om satsen og det synes jeg også regeringspartiernes ordførere og herre mikkel dencker udmærket har slået fast men jeg synes man tager munden for fuld når

man siger at vi har et robust og konkurrencedygtigt selskabsskattesystem

selskabsskatten er faktisk under pres og der kan flyttes overskud fra et land til et andet og skat er jo netop i gang med hvad jeg synes er prisværdigt

tage munden for fuld og derfor synes jeg ikke at det er passende at stemme for for forslaget lad mig så lige lige sige til

i et glashus det er ikke mange uger siden

at fremrykke en forhøjelse af lønsumsafgiften med henblik på at kunne finansiere en skattelettelse for landbruget jordskatter og det var jo som vi sagde dengang

penge som den almindelige bankkunde kommer til at betale for at nedsætte skatten i landbruget

glashus i hele den her her diskussion som jeg synes

er medudgiver af pamfletten her og

s og sf om hvordan det skal forstås hvad der står i fair forandring og

ikke er helt fair undskyld udtrykket at jeg skal stå

jeg har læst den men det er længe siden og jeg husker ikke alle detaljer

er jeg enig i for så vidt angår selskabsskattesatsen vi har ingen planer om at ændre selskabsskattesatsen

skyld det er mere for at skabe vækst i det her land

det så er mere overraskende at herre niels

eftersom det radikale venstres netop offentliggjorte regnskaber viser at det radikale venstre modtager penge fra banksektoren så jeg kan forstå at det påvirker i forskellige retninger alt efter hvem der modtager pengene men sådan er

i forhold til de glistrupske mindelser som herre niels helveg

må jeg også skuffe lidt hvis man gennemfører

vil man komme ned og få vesteuropas tredje eller fjerdestørste stat

ikke meget glistrup eller nulskat over det så vil jeg bare til sidst stille et spørgsmål

sidste år kom den europæiske centralbank med beregninger der viste at hvis man satte selskabsskatten ned med et enkelt procentpoint

det faktisk være en god forretning de nævnte danmark og sverige specifikt som de to eneste lande der ville få

ned med et enkelt procentpoint så kunne man vel godt overveje det

anbefalinger til danmark har været anført at en lavere

flere lejligheder kommet frem i oecds

jeg synes da man skal skal lytte til hvad der bliver sagt men i den øjeblikkelige situation mener jeg ikke at en nedsættelse af selskabsskatten vil være klogt fordi vi har brug for alle finansieringselementer til

de statslige underskud er for store

at sænke det samlede skattetryk i øjeblikket vi synes det er en god idé at sænke det samlede skattetryk både ved

marginalbeskatning på arbejdsindkomster ved at indføre lavere selskabsskat og ved at fjerne en række af de tossede skatter regeringen har indført i de seneste ti år men mit spørgsmål er hvis man nu kan sandsynliggøre og

en hurtig ligning her i folketingssalen men blandt andet via beregninger fra den

faktisk ville være positivt

man vil tage den store ændring som vi så gerne vil have

på den ene side i øjeblikket er i færd med at barbere nogle væsentlige velfærdsydelser

der er en politisk sammenhæng her som jeg må

bankbidrag jeg ville da være meget glad hvis også liberal alliance ville

bankbidrag det ville da være forfriskende og et godt

gør

ødelægge mulighederne for vækst og stabilitet

også på skattepolitikken give en garanti for at man aldrig kan medvirke i en rød blok

afgiver ingen garantier men jeg kan sige

absolut ingen planer har om at

om konkret hvad enten det bliver efterfølgende skriftligt eller nu på tv og radio

vil man samlet set medvirke til at øge beskatningen for dansk erhvervsliv under et

da så udbygge mit svar svar en smule jeg synes at det er en fornuftig idé at gennemgå for eksempel

og gennemgå dem kritisk og se hvilke af de erhvervsstøtteordninger vi har der er fornuft i at have og hvilke

og det ville da nok af nogle virksomheder føles som om man man hævede selskabsbeskatningen

interessant debat og jeg glæder mig egentlig over

der tegner sig et meget meget stort flertal her på christiansborg for de beslutninger som regeringen tidligere

der er sket en udvikling da regeringen sænkede selskabsskatten fra tredive til fem og tyve

under meget stor kritik

nu er tiden gået og man anerkender bredt at det er

og derfor var det jo godt at vi gjorde det for hvad ville fakta ellers have været

en selskabsskattesats på tredive procent og ville dermed ligge i top fem

det der i hvert fald er afgørende for regeringen er jo at forholde sig til hvad der sker i landene omkring os mere end det er afgørende hvad den

set enig i at den er men det er der kun én grund til og det er at der er andre lande der har en lavere selskabsskat så jeg synes ikke man kan skille de to ting ad som herre niels helveg

niveau man beskatter på ja så ville den danske selskabsskat

set heller ikke være under pres

det er noget regeringen er meget optaget af at dæmme op for vi har lavet en lang række opstramninger af lovgivningen der sikrer at man ikke kan

som der også har været flere indlæg

ganske ofte rigtig gode grunde til at der er en stor del af selskaberne der ikke betaler selskabsskat det fornemmede jeg ikke der var nogen grundlæggende uenighed om så nu fokuserer vi fra regeringens side på de selskaber som vedvarende ikke betaler selskabsskat hvad grundene er til

sfs skattepolitik og økonomiske politik og der føler jeg mig ikke mere oplyst end

før debatten startede og jeg forstår så udmærket at det radikale venstre ikke ville gå ind og kommentere den debat for

og da jeg ved at herre niels helveg

glimrende hukommelse tror jeg nu heller ikke det var den reelle grund til at

men hvad er egentlig situationen ja

fra socialistisk folkeparti

det vil bare medføre at der bliver lavere gebyrer for bankkunderne

min holdning er nu at der vil ske det modsatte for de penge skal jo hentes ind og det vil de også blive nemlig ved omkostninger lagt over på bankkunderne så jeg tror nu at den økonomiske teori man bygger op i

man skal lade være med at tage flere penge ud af erhvervslivet eller ej og det er jo en helt rimelig politisk uenighed som der er mellem regeringen og

at vi her

lille bid om noget af den finansiering som vi mangler at få svar på fra oppositionen

dansk økonomi sundere men nej de skulle føres tilbage og bruges alle sammen så heller ikke her

overhovedet noget bud på hvordan oppositionen

den udfordring danmark står med

af dansk erhvervsliv uden at det naturligvis har en negativ effekt på beskæftigelsen og derfor vil det være en helt forkert vej at gå i en situation hvor danmark står til at have alt for beskeden en vækst vi har brug for at få nogle rammebetingelser der gør

kan få en højere vækst og at vi derved også kan få

ammitzbøll bedt om ordet i en anden runde det

er øjensynligt ikke det store ønske om at få nedsat selskabsskatten men selvfølgelig kan vi glæde os over at der i hvert fald heller ikke

sig noget flertal for at lade den stige vi ved at man internationalt anbefaler

fra dansk erhverv vi ved

at hvis man bare sætter den ned med en procentpoint

en overskudsforretning allerede med det samme nærmest

og vi ved at danmark har

for at få gang i væksten og blive et mere konkurrencedygtigt samfund

det håber vi selvfølgelig at vi

efter et folketingsvalg kan presse venstre konservative og dansk folkeparti til at få gennemført

i hvert fald gå stærkt efter men jeg synes også det har været tankevækkende at høre

som jeg har fået fra de socialdemokratiske og folkesocialistiske ordførere

står jo i programmet at hvis ikke man kan lave de her frivillige

så må selskabsskatten hæves det står der

til den socialdemokratiske formand fru helle thorning schmidt der ikke ved hvordan hun skal finde sine femten milliarder

i tv interviewet fra slotspladsen

overlader til nogle andre at finde på det og hvis ikke de vil finde på det så vil man gøre et

ubehageligt det er jo en mærkelig måde at føre politik på

takke for debatten

vil arbejde ufortrødent videre fordi danmark har brug for at få gang i væksten og det er en lavere selskabsskat og en lavere beskatning af marginalindkomster der er de to helt afgørende ting hvis vi skal

et rigere samfund og det er jo mærkeligt at høre fra venstrefløjen at

deltager i alle mulige andre diskussioner

der påvirker arbejdsudbuddet adfærdsregulerende det eneste der ikke er adfærdsregulerende i negativ retning er øjensynlig skat på arbejde og skat på virksomheder men det er adfærdsregulerende i den forstand

begrænser den vækst og dermed de muligheder det danske folk har

ikke flere der har bedt om ordet og så er forhandlingen sluttet og hermed er forespørgslen

idet afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse som nævnt først vil finde sted tirsdag den syttende maj